stine brix simon emil ammitzbøll

forespørgsel nummer

i mine kommentarer henholde mig til det der er hovedpunkterne heri det er

med henblik på at revidere sagsgangen ved domstolene for de civile sager fremkommet på baggrund af

af brugerne af domstolene der må man naturligvis have respekt for deres meninger om hvordan processen kan gøres mere enkel og mere fornuftig så der er i overordnet sammenhæng tale om nogle helt fornuftige forslag

venstres vegne er uenig i det men ellers er det jo forslag om procesdokumenter anke deltidsdommere annoncering af tvangsauktioner og digitale digitale dokumenter til brug i fogedretter og så videre og så videre det er er et teknisk præget forslag som man ikke umiddelbart kan have indvendinger imod der er et afsnit der reviderer retsplejelovens regler om syns og skønsforretninger

gerne have at vi under udvalgsbehandlingen

de syns og skønsmænd som udmelder sig retten

jeg mener at der er tale om så mange tilfælde hvor domstolene skal tage stilling til en skønsmands habilitet at vi burde regulere det her mit eget gæt vil være at vi oppe på

det er alt for mange derfor bør vi i folketinget præcisere hvilke regler der gælder når en skønsmand skal udmeldes som skønsmand kan en ejendomsmægler eksempelvis udtale sig om huslejeniveauet i et område hvor han selv ejer ejendommene eller hvor hustruen ejer ejendomme kan han udtale sig om huslejeniveauet i en situation hvor han måske selv en anden dag sidder som udlejer som lægdommer i boligretten

er noget domstolene knokler rundt

vi burde hjælpe domstolene men det er som sagt teknikaliteter som vi kan kigge på under udvalgsbehandlingen der er to ting som påkalder sig lidt mere central interesse og det er spørgsmålene omkring anke af de her sager man hæver ankegrænsen

sager med en sagsgenstand på under titusind kroner ikke uden videre kan ankes til landsretten

det endte i justitsministeriet på tyvetusind det kan venstre fuldt ud tilslutte sig en almindelig indeksering ville så vidt jeg er orienteret ende på syttentusind

der er imidlertid en anden regel der er sat ind

i ændringen af retsplejeloven der siger at selv om en sag

skal landsretten udstyres med med det vi kan kalde en screeningsmyndighed således at landsretten kan

viser sig at være udsigtsløs at føre som en ankesag og udsigtsløs at få ændret

jeg godt sige rent ud vi lægger til grund at den der ønsker at anke en sag over tyvetusind

betaler et pænt ankegebyr

advokatsalær på højkant til egen advokat og til modpartens advokat i tilfælde af at sagen tabes

godt se af bemærkningerne at årsagen til at man vil sætte den her screeningsmulighed ind for landsretten

og så har man en respit på et par år

ikke forhandlingerne medfører andet resultat vil venstre fremsætte et forslag hvorefter det skal være op til dommeren i byretten

i dommen at indskrive en bestemmelse om at i tilfælde af anke skal det domfældte beløb deponeres

og for det andet vil pengene være til stede i det omfang appellanten får medhold i landsretten det burde være et fornuftigt kompromis som

i hvert fald gerne vil drøfte med partierne og høre ministerens bemærkninger til summa summarum er det her nogle fornuftige forslag

venstre i det hele kan støtte med den modifikation

år hobet sig op og alt for mange sager cykler rundt i systemet i lang tid det kan ingen være tjent

retssamfund hvor retssikkerheden for borgerne er høj

vores tilgang til dette lovforslag at vi skal kunne stå inde for de retssikkerhedsmæssige følger af forslaget og det kan vi socialdemokraterne

noterer samtidig at det det er et udvalg med en bred repræsentation af fagpersoner har indstillet de forslag vi i dag behandler det afspejles også i de meget begrænsede høringssvar der er indkommet hvoraf der stort set primært er positive bidrag

ministeren for den tekniske gennemgang af forslaget som er tilbudt alle partier

kompliceret stofområde og derfor er det selvfølgelig helt centralt at få adgang til en gennemgang digitaliseringen er en

annoncering der tager langt mere

blandt andet gennem en ændring af den nuværende appelgrænse på titusind kroner til tyvetusind kroner

betragtning at der ikke er sket en ændring siden indførelsen i nitten halvfems og at der stadig væk er mulighed for behandling af sagen i procesbevillingsnævnet et andet punkt i forslaget der har været diskuteret i offentligheden er muligheden for afvisning af anke til anden instans hvis sagen åbenlyst ikke skønnes at få et andet udfald det

er at der i dag er sager der alene ankes med det formål at trække betalingsfristen det er ikke rimeligt over for den anden part der gerne vil have sine penge for os socialdemokrater er det dog afgørende at der sker en høring af begge parter før afvisningen og

opfyldt i det konkrete lovforslag

få sagen afgjort inden for en tilfredsstillende tidsramme

er udgangspunktet for det forslag vi behandler her i dag

fremkommet på baggrund af et udvalg bestående

med de ord skal jeg meddele at vi socialdemokrater kan støtte forslaget og vi ser frem til den videre behandling

og vi vil opmærksomt følge forslaget i udvalget det er muligt at der dukker noget op under gennemgangen af forslaget og i forbindelse med udvalgsbehandlingen men så vil vi se på det

været nogle bemærkninger om mulighederne for at anke eller rettere sagt ikke at anke nogle sager og det

relevant at få belyst i udvalgsbehandlingen men altså umiddelbart

er meget lange sagsbehandlingstider ved landsretterne

det går naturligvis ud over retssikkerheden hvis deres sager bliver trukket

kan enes om og derfor tror jeg også vi kan enes om det fornuftige se på

gøre nogle ting lidt hurtigere til gavn for de danske

og opfordre hele udvalget til at gå konstruktivt til værks hen over

lad os se om vi ikke kan få alle med om bord i det her lovforslag jeg

indeholder lovforslaget jo også en række

at der nu kan ske tvangsfyldbyrdelse på grundlag af gældsbreve osv som ikke er underskrevet med pen men som er underskrevet digitalt og det synes jeg

går hånd i hånd med ønsket om at have mere moderne og mere digitalt samfund

her med appelmulighederne synes jeg

er udarbejdet blandt advokater og dommere

en lignende model og det er for at undgå at folk udelukkende anker for at trække sager i langdrag efter de har tabt dem

en central pointe altså man afviser ikke bare uden videre man hører

og selv hvis landsretten efter den her høring afviser en

at de danske landsretter og dommerne kan få lov til at holde mere fri

fra før domstolsreformen

et område vi

at få sat et punktum

blev jeg nok en smule nervøs

vi skal jo passe på at vores domstole ikke bliver til et sted hvor det kun er de rige der

længe fordi der er mange sager at gøre godt med men forudsætningen for at de her forslag rent faktisk kommer til at få en betydning for sagsbehandlingstiden er jo at den besparelse der er lagt op til

flyttet det hele uden at vi får reduceret

så spørgsmålet er om det radikale venstre forudsætter at de ti million

så skal vi sådan set gøre det hvis det ikke skærer skiver af

en lille domstolsreform for civile sager det er nok korrekt der er i hvert fald rigtig rigtig mange forslag i det

med at rose justitsministeren for rent faktisk at have sadlet om i forhold til ankegrænsen som jo nu kun bliver tyvetusind

det tidligere lå i kortene at den skulle være halvtredstusind kroner jeg synes jo ikke at

man skal behandle sagsbehandlingstider ved at skære af borgernes retssikkerhed og det er jeg faktisk glad for at justitsministeren har lyttet til det er vigtigt for sf vi har et par bekymringspunkter som

indskrænkningerne i anken til landsretterne og som også går på indskrænkningerne i anken

vi vil prøve at bore lidt mere ud i forbindelse med udvalgsarbejdet så derfor kan jeg heller ikke give en endelig status på sfs melding i forhold til det her lovforslag jeg tror jeg har brug for at gå høringsnotatet som er på langt over halvfems sider lidt mere igennem

tage nogle møder med de berørte parter før

krav og retssikkerhedsmæssige garantier der er for borgere i civile sager så det er

de andre ordførere som har sagt at en lang og grundig udvalgsbehandling

er en masse ting i det her vi kan støtte og som er helt logiske for eksempel

underskrift på processkrifter og at dommerne i højere grad kan fungere som dommere i andre retskredse

det er en form for fleksibilitet som er helt naturlig

men der er også elementer i det her lovforslag hvor at hensynet til retssikkerheden

helt grundlæggende i i dansk ret

har lov til at få prøvet sin sag

af hinanden uafhængige instanser

man er helt sikker på

beløbsgrænsen for adgangen til appel i civile sager fra titusind til tyvetusind

være rigtig vigtig for en borger også selv om den handler om mindre end tyvetusind kroner

at en en sag der handler om ellevetusind kroner eller ni tusind kroner for den sags skyld har rigtig stor betydning for borgerens retfærdighedsfølelse fordi

en sag kan sagtens være principiel fra en borgers synspunkt uden at den er det sådan juridisk set

sige at jeg har meget svært ved at se og det har vi selvfølgelig allerede stillet spørgsmål

hundrede og ni sager om året det drejer sig om landsretterne

handler om om et beløb mellem titusind og tyvetusind kroner det er ikke voldsomt

og vi ved heller ikke hvor mange af dem man så ville anse for

vil også komme en yderligere belastning fordi mange af dem vil gå til procesbevillingsnævnet i stedet for og forsøge at få lov til alligevel at komme til anden instans

at se hvad vi egentlig sparer på noget som faktisk

de ikke kan se at den vil ende anderledes end

jo fordi man gerne vil have landsretten til at se på sin sag er enig i byrettens afgørelse hvis landsretten så siger

engang at kigge på så tror jeg at retsfølelsen virkelig

ifølge det her forslag skal kunne afvise en

det her kan gøres anderledes og bedre men jeg vil sige at enhedslisten allerede har stillet en række spørgsmål både

nogle andre elementer i det her meget meget omfattende lovforslag og vi vil meget gerne gå igennem en meget dybdegående udvalgsbehandling

og dermed meget svært

man kan risikere at overse ting men der er bestemt også elementer i det som har stor betydning for borgerne

til de sager som der er diskussion om fordi det meste er der jo ikke så stor diskussion om

men der er det her

man kan jo se af det her forslag at regeringen faktisk har forsøgt at lytte

af landsretten det sidste er vi ikke tilhængere af det første

set heller ikke specielt begejstrede for altså hele den her idé med

lige for for et parti der er tilhænger af at

den almindelige prisudvikling var man endt på syttentusind

prisudvikling bare for at gøre det

ankemulighederne i sager om

hvis vi får en lidt grundigere diskussion med justitsministeren og ministeriet

jeg synes der er et af de ufattelig mange høringssvar

danske dommerforening fra forleden dag hvor de så smukt skriver det her med at det ikke er en naturlig opgave for dommerforeningen at stille forslag om at begrænse borgernes adgang

og det er vel heller ikke en naturlig opgave for regeringen eller folketinget at stille forslag om at begrænse borgernes adgang til domstolene

spørgsmålet om ressourcer og det skal dommerforeningen selvfølgelig

skal være i tvivl om at liberal alliance mener at der er bunker af steder i den offentlige sektor

bare ved at samle det guld op der ligger på gangene men domstolene

hårde liberale tror jeg noget af det man mener

en stat skal tage sig af og det skal fungere på en ordentlig måde og med en sikring af at borgerne selvfølgelig har den retssikkerhed som de har krav på derfor

vi får et høringssvar af den her karakter under alle omstændigheder må jeg sige at besparelser som begrundelse for

indskrænke borgernes grundlæggende retssikkerhed og mulighed for at kunne få behandlet deres sager i to instanser

alliance kan ikke støtte forslaget som det ligger men vi vil ikke afvise at kunne støtte det i en endelig form hvis justitsministeren er villig til at indgå i en dialog

nå at komme i dybden med det her hvis vi som parlament skal kvalitetssikre lovgivningen og det skal vi jo så skal vi

tiden til at gøre det medmindre man bare med bind for

det er det ikke altid der er jo tale om

meget omfattende lovforslag ja der er nærmest tale om et helt bunkebryllup men det er faktisk helt ok at man gør det

står og plæderer for at et lovforslag skal deles op i ti forskellige elementer

det har vi her under førstebehandlingen men jeg satser også på at vi får det når vi når videre under udvalgsbehandlingen i forhold til

dommerne om deltidsdommere og så videre

er vi helt på linje med synes det er en rigtig god ordning man får lavet her og jeg tror alle vil blive tilfredse med og glade for den ordning der kommer for dommerne altså en egentlig seniorpolitik

der hvor vi kan bruge digitaliseringen fornuftigt

skal vi gøre det og det er min vurdering at det

forslaget her men så kommer vi til det med appelgrænsen

alligevel en tredjedel af sagerne der bliver omgjort

der altså er en tredjedel af sagerne hvor byretten ikke

det så når vi flytter beløbsgrænsen kommer vi så i den situation at nogle sager

til at appellere videre til landsretten

og når man ser på hvor lidt der i

er at spare ved det her set i forhold til retssikkerheden så er det bekymrende og vi er ikke

bedre begrundelse for det især i spørgsmålet om at faktum er at landsretten omgør en tredjedel af de sager som kommer op i landsretten det er altså ikke småting det andet er så at landsretterne med

skete i byretten der er ikke noget nyt under solen

vi synes egentlig det er fornuftigt nok at man har den mulighed for at vurdere om der er noget substans

selvfølgelig bede dem der appellerer om at begrunde hvorfor de

det og så videre det er fint nok men

skal betale så kunne man jo gøre det at man gik ind og sagde

i en sådan sag skal deponere pengene

så er pengene rent faktisk blevet lagt på bordet det kunne man gøre og det kan man gøre ret nemt og enkelt hvis man vil det og hvis det er det der er argumentet så ville man kunne undgå det på den måde så behøvede vi ikke lave øvelsen med at forhøje beløbsgrænsen fra titusind

at lade landsretten have mulighed for at afvise sager

er argumentet men igen er vi tilbage

været skønt hvis ministeren havde skrevet hvorfor

så ville vi være lidt klogere det med syn og skøn synes jeg lyder fornuftigt jeg har så aldrig helt forstået hvorfor man

det giver ingen mening at man vil lave sådan en øvelse jeg ved ikke hvem det er der har siddet på sit kontor

en fredag eftermiddag og fået den idé men men fred være med det hvis det er det der skal til det sidste

være en forudsætning for det konservative folkeparti at vi har indflydelse på hvad de penge bliver brugt til

vi mener at pengene skal blive i domstolssystemet

vi får den garanti så kan vi ikke støtte lovforslaget som det foreligger

må være sådan at de der er med til at finde besparelserne også er med til at bestemme hvor pengene skal bruges

og det er vores krav at pengene bliver i domstolssystemet for ellers opnår vi

jeg nævne at vi har haft nedsat et udvalg som hedder udvalget om bedre og mere

der indgår også en betænkning fra retsplejerådet

en arbejdsgruppe ved domstolsstyrelsen og endelig har vi haft

som alt i alt har den samme overskrift nemlig at få en mere smidig og fleksibel arbejdsgang ved domstolene

er altså et meget grundigt og gennemarbejdet forslag hvor dommere advokater alle dem som arbejder med det her i praktikken ude i virkeligheden har været inde

få det hele til at fungere mere smidigt så borgerne oplever en bedre retssikkerhed

digitale løsninger som den her tid vi er i også kalder på også bliver inkorporeret ved domstolene

nogle af tingene men jeg vil gerne lige nævne nogle af hovedelementerne som indgår i lovforslaget som jo altså i øvrigt er meget meget omfattende og indeholder mange forskellige ting

og det er jo både store og små ændringer som vedrører alle faser i behandlingen af civile sager

er der også noget om appelmuligheden som også flere ordførere

også set i lyset af de høringssvar der var var for langt at gå derfor er jeg selv landet på en balance som jeg synes kunne være okay og det er at sige at når tingene ikke har været pris og lønfremskrevet siden nitten halvfems

måske være okay at vi satte det op til tyvetusind

som udvalgene peger på men det er selvfølgelig op til et folketingsflertal om man kan se sig selv i den løsning jeg synes det ville være en god ting

grænsen op eftersom den ikke er blevet justeret i rigtig mange år når vi samtidig sørger for at andre mennesker som har beløbsgrænser som er mindre stadig får mulighed for at få prøvet deres sager hvis de går gennem procesankenævnet og hvor der også er klageadgang så jeg synes egentlig at at balancen er fundet her det andet element i lovforslaget jeg

fik sagt hvorfor pokker det nu ikke skulle

er altså alene tale om at man også godt kan være kvinde når man varetager sådan en stilling og derfor er der lagt op til en ændring det handler ikke

hurtigere når man skal have gennemført syn og skøn så sagsbehandlingstiden i sager om syn og skøn kan blive kortere end

det handler om hvis man ved domstolene allerede når man sidder og behandler en sag siger at man påtænker at det kan være muligt at få kigget på det

og skønsmænd at så skal man kunne sige jamen så er det godt så gå i gang så behøver vi

det er altså en effektivisering i den forbindelse fordi arbejdsprocesserne kan startes op og vi

trækker sagerne i langdrag for det tredje udmøntes med lovforslaget forslagene fra udvalget om varetagelse at skiftesagsbehandlingen og forslagene

om effektivisering af byretternes behandling af dødsboskiftesager i overensstemmelse med udvalgets forslag

en centralisering eller en regionalisering af skiftesagsbehandlingen derimod igangsættes nu ved domstolsstyrelsen en nærmere analyse af de mere tekniske og økonomiske forhold som er forbundet med en yderligere digitalisering af skiftesagsbehandlingen for det fjerde bliver der indført en hjemmel til at der kan ske tvangsfuldbyrdelse på grundlag af gældsbreve

foreslås endvidere at bekendtgørelser af tvangsauktioner over fast ejendom fremover ud over i statstidende som hovedregel kan ske på internettet

boligkøber er interesseret i at kigge

på nettet hvor man i øvrigt kigger når man kigger efter bolig

en form for deltidsstillinger

tale om en bred vifte af forslag inden for domstolsområdet og jeg vil gerne

rigtig mange af de her ting samlet set vil løfte sagsbehandlingen ved domstolene som vil føre til at både borgere og virksomheder men også dem som arbejder ved domstolene vil synes at

sagerne kan glide bedre og at retssikkerheden kan

den positive modtagelse der har været jeg er glad for at have

spørgsmål der måtte komme og jeg håber at

afklaret nogle af de andre ting i forhold til de spørgsmål som er blevet rejst og især

komme et spørgsmål for så skal jeg nok tage det

begrænse appelklagemuligheden og sætte beløbet op til tyvetusind

være hvis man pris og lønfremskrev men så ville man jo omvendt skulle sige skal vi så have det her lovforslag på igen til næste år og næste år igen måske kunne man ved at sige tyvetusind

man ikke behøvede at gøre noget ved det men den debat kan man jo også

udvalgsarbejdet i forhold til tvangsfjernelser var liberal alliance i tvivl

også som tidligere socialminister meget meget optaget af lige præcis den her del af forslaget

er ganske tragiske med at forældrene slås om forældremyndigheden til sidste blodsdråbe er at selvom sagerne er afgjort ved den ene den anden og den tredje instans og

har været igennem kommuner udvalg ankestyrelse byretter og hvor

er der nogen der ikke giver op det kan man godt forstå

for dem handler om deres mulighed for at være sammen med deres barn men nogle gange er der en domstol som har truffet en beslutning om at det ikke er sådan det skal være og der er det altså

for barnet at der på et tidspunkt kan blive sat et punktum så man kan komme videre og der er nogle af de her meget meget langstrakte sagsbehandlingsforløb og sagsbehandlingstider

er glad for at man kan se i høringsvarene at

jeg synes er rigtig rigtig vigtigt og jeg er ikke i tvivl om at det vil være til glæde for de børn der nogle gange bliver taget som gidsler i nogle meget meget lange retssager

glæde mig til et forhåbentlig godt udvalgsarbejde jeg kan forestille mig at der kommer mange spørgsmål og dem skal jeg selvfølgelig sørge for at bestræbe mig på at få besvaret så hurtigt som overhovedet muligt jeg er ked af at de konservative var kede af at lovforslaget først kom på nu jeg synes bare det var vigtigt at få det sat på nu i stedet for at

til næste samling for nogle af de her sagsbehandlingseffektiviseringer som domstolene gerne vil i gang med

på tapetet så derfor valgte jeg altså at sige at vi behandler det også selv om det er sidst på samlingen i stedet for at

ministeren om ministeren ikke er enig i

kommet så forholdsvis sent det var det ene

er alt andet lige vil det jo betyde at borgeren bliver stillet ringere i forhold til at kunne rejse sager

ikke betyder meget økonomisk set nu er der

man huske på at nogle gange når man fører de her sager kan ens advokatomkostninger stort set ende med at blive lige så store fordi advokatomkostninger er meget dyre

at føre en sag men vi har jo tidligere og her taler vi altså om helt tilbage i nitten halvfems indført at der skulle være en grænse som var en minimumsgrænse for hvornår sagerne kunne køre videre

hvis man lavede en almindelig pris og lønfremskrivning af de titusind

halvfems ville man havne på syttentusind

det som udvalget foreslog

meget højt og derfor håbede jeg

er altså ingen grund til at vi gør det sværere at komme til domstolene

køre nogle af de her små sager vi har sagsbehandlingstider som er for lange derfor indgår det her også som et element i at få sagsbehandlingstiderne nedbragt

en anden del af at have et godt domstolssystem er at borgere ikke skal vente alt for lang tid inden deres sag kommer for har vi stadig væk mulighed for at man kan gå til procesbevillingsnævnet hvis ens sag er principiel man har klagemulighed og endelig den allersidste del som handler om appelgrænsen

afskære muligheden for at kunne gå videre til landsretten handler altså alene om

hvis man ikke kan argumentere for hvorfor der overhovedet skulle være grund for en ny sag skal

overalt i loven ændres syns og skønsmænd til skønsmænd punktum så det er altså ikke et ligestillingsspørgsmål vi er ude i her vi er ude i at man laver begreber om bare for at lave dem om og jeg savner begrundelsen og når jeg gør det så er det fordi det er et et udtryk et begreb som vi alle sammen kender

hedde skønsmænd det giver ingen mening hvor er vi henne hvis endda ligestillingsnævnet har været inde over og det ikke har ført noget som helst andet med sig andet end det her så giver det ingen mening at ændre et begreb som vi alle sammen kender og som vi ved hvad betyder så lad være med at lave det om det svarer til at man ændrer ordet weekend til noget helt andet bare fordi man synes det skal laves om det er jo indgroet og en fast bestanddel og alle i systemet alle borgere ved hvad det betyder og hvad det dækker

stilling til nogle af de ting som man hver især synes kan være nogle ømme tæer jeg bidrager

at processen kan gå gelinde men selvfølgelig kan

egen gruppe om hvad man gør men jeg håber meget at vi kan nå

fremsættes et lovforslag som skærper straffen for vold der er begået af flere mennesker i forening det vi også kender som gruppevold med lovforslaget skal strafferammen for vold og voldelig sædelighedskriminalitet som er begået af flere i forening

at der ikke skal være tvivl hos ofre og gerningsmænd om at gruppevold straffes hårdere end tilsvarende vold begået af en enkelt gerningsmand

lyde meget godt men for lige at slå det fast

kan vi ikke fordi det allerede er sådan at det er en skærpende omstændighed når der er flere personer i fællesskab om at begå voldskriminalitet

og det er endnu mere voldsomt at blive udsat for det når der er flere

har rottet sig sammen mod en og derfor indgår det sådan set allerede i dag

i at der er behov for yderligere muligheder i forbindelse med den her type sager og det er vi ikke fordi straffeloven allerede i dag indeholder forskellige regler om hvordan man fastsætter en straf det gælder både de generelle regler

mere specifikke regler

en fuldstændig redegørelse for reglerne om straffastsættelse men helt grundlæggende

jeg sige at der ved fastsættelse af straf generelt lægges vægt på lovovertrædelsens grovhed og på oplysninger om gerningsmanden herudover nævner straffeloven en række omstændigheder der i almindelighed skal indgå som eksempelvis skærpende eller formildende omstændigheder en strafs fastsættelse

i almindelighed indgå som en skærpende omstændighed i forbindelse med straffastsættelsen ud over de generelle regler om fastsættelse af straf indeholder straffeloven som nævnt også nogle mere konkrete regler om straffastsættelse jeg vil gerne nævne to af dem

forhøjes med indtil det halve hvis gerningsmanden tidligere er dømt for visse forbrydelser hvori forsætlig vold har indgået for det andet indebærer den såkaldte bandeparagraf at straffen for blandt andet grov vold under visse omstændigheder kan forhøjes med indtil det dobbelte der er altså allerede regler der gør det muligt at skærpe straffen sager om gruppevold men én ting er de lovgivningsmæssige rammer de gør det jo ikke alene vi skal også se på hvordan de bliver anvendt i praksis og konstatere at de her regler bliver anvendt rigsadvokaten har for eksempel udtalt at det er hans vurdering at vold begået af flere i forening ved straffens fastsættelse som det klare udgangspunkt indgår som en skærpende omstændighed det fremgår af besvarelsen fra november to tusind og tretten

er formanden for dommerforeningen blandt andet citeret for

at en dom på tres dage typisk bliver øget til halvfems dage hvis der er tale om at der har været flere overfaldsmænd citatet er gengivet i en artikel i jyllands posten den tredje juni to tusind og tretten

citeret for at dommerne helt systematisk bruger lovens bestemmelser og straffer hårdere når der er tale om at flere i forening har begået volden

baserer beslutningsforslaget på

det anført at andelen af voldstilfælde hvor volden er begået af flere i forening er steget fra to og tredive procent i to tusind og fem til fire og fyrre procent i to tusind og tolv isoleret set

de her tal rigtige de stammer fra en rapport som er udarbejdet af blandt andet justitsministeriets forskningskontor og rapporten er baseret på en interviewundersøgelse med

der er begået af flere i forening i perioden

tallene kan altså ikke ses som udtryk for en stigende tendens

det for eksempel også af rapporten at andelen af voldstilfælde med mere end én gerningsmand ligeledes udgjorde fire og fyrre procent af det samlede antal voldstilfælde i otte

usikkerhed forbundet med de her

og tretten er endnu ikke færdig men jeg kan allerede nu løfte sløret for at de foreløbige beregninger viser at andelen af voldstilfælde med mere end én gerningsmand er lavere i

de endelige tal må vi vente lidt med at få men det siger altså samlet set at den statistiske virkeligheden er mere nuanceret end som så lad mig på den baggrund kort sammenfatte voldskriminalitet og ikke mindst voldskriminalitet begået af flere i forening er fuldstændig uacceptabelt det er regeringens opfattelse at det allerede understøttes af den gældende lovgivning ligesom det også som nævnt tillægges vægt i praksis

at regeringen ville tage nogle initiativer på det her område og hvis ikke

godt tænke mig at spørge når ministeren siger og det siger rigsadvokaten jo også at det allerede i

som en skærpende omstændighed at volden er foregået i forening om justitsministeren så vil drage omsorg for at vi i

der viser at man får en vis procentdel oveni når der er tale om vold i forening vi

talen og

meget nemmere at diskutere og meget nemmere også at holde regeringen op på hvis regeringen mener at det er en meget skærpende omstændighed så kan ministeren ikke sikre os

gode nok men virkeligheden løber jo fra lovgivningen

eskalerer andelen af gruppevold i forhold til vold i det hele taget

hvad vil ministeren gøre for at bremse det man kan jo ikke bare læne sig tilbage og sige alting er fint det har virket de sidste to hundrede år så det går nok når der pludselig er sådan en eksplosiv stigning

er

lægge lidt ekstra på straffen og de bliver anvendt derude igen tallene om at der skulle være flere der

gruppevold kan jeg altså ikke selv hvis jeg går ud på den anden side af christiansborgs tykke mure bekræfte

kan er at lytte til hvad forskningskontoret i justitsministeriet som er dem der har den her viden siger og de siger til mig at tallene ikke kan tages

til bestemmelsen som vi har i straffelovens § en og firs stykke to i dag den siger at det i almindelighed skal indgå som en skærpende omstændighed at gerningen er udført af flere i forening det skal i almindelighed indgå som en skærpende omstændighed og nu

straffen skal stige med indtil det halve jeg skal ikke dechifrere hvad forskellen bliver

hvis beslutningsforslaget vedtages og regeringen

jo ingen tvivl om hvad forslagsstillerne mener nemlig at gruppevold skal straffes mere end det i praksis straffes i dag

den tidligere ordveksling mellem ministeren og herre tom behnke og

lave statistikker om alt mellem himmel og jord men der er nok ikke noget så vanskeligt at lave statistikker

i landsretten ja så har landsretten jo ændret sagen det er bare

et eksempel som ikke har noget med det her forslag at gøre men

passe på med statistikker

kriminalretten her i dag skal dommerne vurdere sagens samlede omstændigheder og i dag skal det indgå som en skærpende omstændighed at gerningen er udført af flere i forening

det er forslagsstillernes opfattelse at det gør det ikke som jeg nævnte før kan man ikke føre noget statistisk bevis for det ministeren har refereret nogle udtalelser og på en eller anden måde

forslagsstillerne refererer et eksempel her i bemærkningerne til forslaget jeg

en forbrydelse der er blevet pådømt af retten i odense her i efteråret hvor flere i forening skar øret af en person

torturerede og vansirede vedkommende i alvorlig grad det indbragte den der var bandeleder tre års fængsel

en mindre del af torturen to års fængsel så de skal nok ind i

i hvert fald en forbrydelse der blev udført af flere i forening man kan jo altid diskutere

om man skal basere lovgivningen på enkeltsager

i hvert fald sammen med mine øvrige erfaringer gør at jeg har en fornemmelse af at de her regler

praktiseres i det omfang som de burde

at straffen ikke er så alvorlig som

burde være i henhold til straffelovens § en og firs stykke

den baggrund kan jeg støtte forslagsstillernes ønske om at få præciseret at gruppevold skal om jeg så må sige takseres højere

type af sager ved forebyggelse og ved en stærk politiindsats og ikke mindst ved at straffe hårdt beslutningsforslaget pålægger regeringen at fremsætte et lovforslag som skærper straffen for vold begået af flere i forening altså gruppevold med lovforslaget skal strafferammen for vold og voldelig sædelighedskriminalitet som er begået af flere i forening kunne stige med indtil det halve forslagsstillerne peger i den forbindelse på at der ikke skal være tvivl hos ofre og gerningsmænd om at gruppevold straffes hårdere end tilsvarende vold begået af en enkelt gerningsmand straffeloven indeholder allerede i dag en række muligheder for hårdere straf i forbindelse med gruppevold

der allerede i dag lægges vægt på lovovertrædelsens grovhed og på oplysninger om gerningsmanden

i almindelighed indgå som en skærpende omstændighed i forbindelse med straffastsættelsen hertil kommer at straffen for vold og grov vold kan forhøjes med indtil det halve hvis gerningsmanden tidligere er dømt for visse forbrydelser hvori forsætlig vold har indgået også bandeparagraffen kan anvendes i denne sammenhæng vi socialdemokrater har ingen fine fornemmelser når det kommer til strafskærpelser

ingen problemer med at slå hårdt ned på voldsforbrydere hverken når de handler alene eller i grupper men strafskærpelser skal

på den baggrund skal jeg meddele at vi socialdemokrater ikke kan støtte

i sin tid kan vi jo se at det findes der ikke nogen tal for

noget det giver noget særlig ekstra hvis det overhovedet giver noget ekstra i den faktiske udmåling af straffen hos domstolene så vil socialdemokraterne give et tilsagn om at nu får vi nogle klare tal for hvor meget ekstra det giver i dag

sagde i min tale ikke bange for at straffe

er vi bestemt åbne over for strafskærpelser

der påstår at der er en effekt ved at straffe hårdere så jeg mener også at forslagsstillerne i den her forbindelse må komme med dokumentation for at

afvise forslaget er det allerede i dag er en skærpende omstændighed når der er tale om gruppevold og det mener vi

knytte en kommentar til finansieringen

lydt både fra regeringen sf og enhedslisten

har ikke været gældende lige på retsområdet når det gjaldt strafskærpelser de borgerlige nægtede at finde finansiering til deres

skulle komme an på det hvis man foreslog strafskærpelser men lur mig om det ikke har sneget sig ind i det her beslutningsforslag

den konkrete finansiering holder det har vi haft diskussioner om i forbindelse med beslutningsforslaget som der henvises til

da håbe at det bliver praksis fremadrettet

alkohol indblandet og hvor det opstår meget pludseligt og tilfældigt

en straf som kan mærkes en konsekvens som kan mærkes og vi er sådan set tilfredse med at det allerede i dag indgår som en skærpende omstændighed gør man noget i forening gør man noget som gruppe

set også hårdere og justitsministeren har egentlig fint redegjort for her fra talerstolen i dag hvordan

bliver brugt ude i virkeligheden jeg synes man skal være meget varsom med at lave ekstremt detaljeret lovgivning

synes vi kom rigtig rigtig galt

jeg synes det er meget fornuftigt at vi efterlader et skøn til domstolene så de har mulighed for at tage stilling til det når der er skærpende eller formildende omstændigheder

at én som har betænkeligheder og bremser de andre jeg ville ønske

tror simpelt hen at vi mangler mere konkret viden om hvad det er for nogle dynamikker der opstår og hvordan man kan bremse det på forhånd det synes jeg vi burde være meget mere optaget af jeg har ikke en gylden løsning jeg kan lægge frem

så vil jeg sige at når de her situationer opstår når skaden er sket så er det virkelig vigtigt at vi tager hånd om ofrene og jeg blev meget inspireret af

han sagde at offerets oplevelse af straffen i den sidste ende handler meget om hvordan man når hen til slutresultatet altså oplever man at man bliver taget ordentligt imod hos myndighederne

at sagen er grundigt vurderet og gennemarbejdet så er man sådan set også tilbøjelig til at acceptere

det synes jeg er meget interessant og det tror jeg er noget vi skal arbejde

at ofrene oplever at de faktisk bliver hørt at de faktisk får den hjælp

de kan ønske sig når de her overgreb er sket så det tror jeg

så kigger de ned på den her liste og så står der at det skal være en skærpende omstændighed hvis en strafbar handling er begået af flere i forening altså hvis man kigger på

straffen skal være for vold så skal den være lidt højere hvis man har været flere

baggrunden for det er jo at vi i danmark straffer for det man kalder forsættet

det onde formål der ligger bag en handling des mere kynisk

planlagt en handling er des hårdere straffer vi fordi vi moralsk mener at det er mere groft hvis man har handlet meget bevidst eller været meget kynisk i sin udførelse af en handling og når flere mennesker går sammen om en forbrydelse

og dermed i en eller anden udstrækning

også gennemgår i bemærkningerne til det her beslutningsforslag

når der er flere i forening der begår vold

tilfældigt overfald som begås

en person for eksempel bliver fuld på et værtshus og bliver sur og så kommer

så langt er enhedslisten også enig med forslagsstillerne vold begået af flere i forening skal føre til højere straf og sådan er det også i

de foreslog i pressen da der var en journalist der kom med en mikrofon og sagde hvad vil man gøre ved den her skrækkelige sag

der skal indsættes en konkret bestemmelse som i højere grad styrer strafudmålingen når dommerne sidder og kigger på

i straffeloven at straffen kan stige

hvis handlinger er begået af flere i forening

forslagsstillerne hellere have at det er folketinget og ikke domstolene der skal agere dømmende magt det vil jeg ikke sådan være helt overrasket over når man kigger på hvad det er for nogle

det her forslag det sker i ny og næ

helt principielt at den skærpende omstændighed

vedrørende en handling begået af flere i forening er et vigtigere kriterium for strafudmåling end de øvrige skærpende og formildende omstændigheder

så kommer det naturlige spørgsmål jo så hvilken af de øvrige omstændigheder der er opregnet i § en og firs er så næstvigtigst

af de formildende omstændigheder er vigtigst og næstvigtigst det

det er op til domstolene det er en uskik at folketingsmedlemmer ikke kan respektere at udmålingen af straffe

jeg må sige at jeg har forslagsstillerne mistænkt for at være kommet til at sige noget i pressen som man så senere skulle sno sig ud af

vi mener at det er op til domstolene at udmåle

domstolene i nogle tilfælde og det tror jeg

ikke udnytter de muligheder der er i vores lovgivning

hvor flere siger jamen det er da rigtig nok at

faktisk vigtigt at vi kommer

der er tale om en særlig grovhed eller kynisme fordi det er vigtigere det giver ikke nogen mening

af de skærpende og formildende omstændigheder der så er nummer to tre fire og så videre ellers kan domstolene ikke finde rundt i det

domstolssystem altså

er begået i virkeligheden skal pådømmes af domstolene

fem og fyrre som helt særskilt forholder sig til at hvis vold er blevet begået med våben så er det en særlig skærpende omstændighed

i strid med § en og firs i enhedslistens verden

og det at man er flere i forening kan i øvrigt også betyde at man kommer deropad

at man rangerer den milde vold lavere end den grove vold

lang diskussion om men det her er stadig væk bare et beslutningsforslag så kan man jo tage teknikaliteterne senere i liberal alliance synes vi generelt at vold bør straffes hårdere

om netop det emne og der er jo heller ingen tvivl om at vold begået af flere personer på en gang er en værre forbrydelse og også en mere traumatiserende oplevelse for det offer der måtte være

lidt mærkeligt at vi ikke kan få regeringen og

vi jo heldigvis gået væk fra at vi accepterer at man slår sine børn

lærlinge og sin hustru men

grund kan vi ikke få lovgivningen med når det handler

om overfald af andre end sine nærmeste altså det

de nærmeste og de nære relationer har vi ligesom

opgør med men det med at overfalde alle os andre

der er det her forslag jo sådan set bare et i en række for at sikre at vi får

ikke at blive overfaldet og at vi sørger for at kriminelle i større grad kommer til

bag tremmer i stedet for ude i samfundet hvor de kan

jeg undrer mig egentlig lidt over den modstand der har været fordi der netop var principiel enighed over hele linjen om at vi skal straffe mere for gruppevold

så prøver ministeren lidt at sige

det ved vi ikke rigtigt men som herre peter skaarup så rigtigt har sagt er der jo blevet spurgt og der kommer ikke noget svar så ministeren ved det

når det kommer til stykket det vi ved er at der straffes hårdere

det gør noget og det vi gerne vil have er at straffen når der er tale om vold i forening bliver skærpet så meget at

alliance støtter jo åbenlyst forslaget vi er medforslagsstillere og vi håber

vil give de fire partier som har været positive et flertal

får en hårdere straf end de ti til tolv

så man skal vide at det er den forskel der er

kammerater med

det man bliver nødt til at forholde sig til er at det

fænomen der findes så kan vi diskutere statistikker og om det er stigende eller hvad det er jeg skal heller ikke inddrage mine erfaringer fra jeg blev ansat i politiet for mere end fem og tyve år siden

men det der er et faktum er at der er visse kulturer i det her samfund der har en mani med at man kun kan gøre noget hvis man er flere

om at gøre det og det er altså et problem vi bliver nødt til at forholde os til for det der sker er at når der er flere der i forening udøver vold så hidser gruppen af voldsmænd jo hinanden op til at

gruppevold er langt mere rå og langt mere afstumpet

det man også skal huske på er at offeret

skyggen af chance for at komme væk fra situationen hvis der er flere i forening det har man trods alt hvis der kun er en enkelt så har man muligheden for at søge flugt søge beskyttelse og

enormt stor forskel på hvilken betydning det her

hele den diskussion som sf

jo sådan at hvis man ikke er med når gruppen laver et gruppeoverfald

man er tvunget til at være med til at gøre det og der burde vi altså gå ind og

at opføre sig ordentligt og som endda oven i købet

de er flere i forening må straffen være knaldhård vi vil simpelt hen ikke finde os i den udvikling der er i det her samfund vi vil ikke finde os i at der er nogen

til at tyrannisere på den måde som det sker og det er jo ikke kun

er jo også eksempel på eksempel på helt fuldstændig sagesløse mennesker der tilfældigvis er på det forkerte sted på det forkerte tidspunkt og så er der nogen

som er fuldstændig afsporet

at udøve vold mod andre bare fordi de har lyst til det det skal de ikke have lov til

skal der være en markant hård straf og under debatten her er jeg faktisk blevet helt begejstret for min egen idé om at vi jo kunne lave en ny paragraf i straffeloven nemlig en

ude over enhedslistens bekymringer om hvorvidt noget skal være mere skærpende end noget andet det er

og fem og fyrre a der siger at hvis der er flere i forening

vi have en straframme der er markant højere og dermed skrive i bemærkningerne

rimelige strafniveau vil være i den type sager det burde vi

gøre i forhold til den tendens der er

regulære overfald hvor

meget mere rå og afstumpet vold end man ellers ville se fordi gruppens

synes de skal bidrage til festen det skal de ikke og hvis de gør det skal det have en konsekvens

beslutningsforslaget indebærer jo så

fremsætte et lovforslag inden udgangen af to tusind og fjorten som i givet fald vil skærpe straffen for

kriminalitet udført i forening det vi kalder gruppevold sådan at strafferammen kan stige med

det niveau fordi vi anser det for rimeligt at det koster noget ekstra hvis man omringer en person og slår vedkommende

i dagens samfund venstres ordfører var inde på en af de sager der har været

blev dømt for et ualmindelig groft overfald

i vollsmose og hvor en seksten årig dreng som så er den eneste

men retten dømte så to andre en

at efter overfaldet stak drengene af fra stedet og efterlod deres offer liggende bevidstløs tilbage

vedkommende er i dag hjerneskadet vedkommende er i dag fuldstændig lam i kroppen da vedkommende så senere blev fundet blev han kørt til odense universitetshospital hvor han i flere dage svævede mellem liv og død

at en domstol

bliver frifundet i forbindelse med gruppevold over for en person

grov vold som bliver takseret på den her måde så er det selvfølgelig fint at justitsministeren og den socialdemokratiske ordfører blandt andet her i debatten kan sige at der bliver dømt skærpende når der er tale om gruppevold ja tak men men hvor skærpende hvis hvis der bliver dømt skærpende hvis hvis den påstand er rigtig

skærpende er det så

her under debatten har prøvet og vi har også stillet skriftlige spørgsmål

derfor kunne jeg godt tænke mig og det er også noget det vil forfølge under udvalgsarbejdet

så godt som man nu kan finde ud af det så vi har et grundlag

er meget tilfredse med at herre preben bang henriksen på venstres vegne bakkede op om forslaget

at man dømte skærpende

lidt naive betragtninger i noget af det som fru karina lorentzen

hvordan der dømmes og og jeg skulle hilse og sige nu har jeg nævnt en sag og flere sager kunne tages frem at der altså

strafferammen for grov vold

end det der i mange af de tilfælde

man dømmer næsten aldrig oppe i den høje ende af registeret men næsten altid nede i den lavere ende af registeret når

nævnte fru pernille skipper på enhedslistens vegne at det var forkert at vi blandede os i det her så kan man

forkert at vi blander os i nogen ting

lade domstolene afgøre det hele vi skal også lade domstolene afgøre at man giver små bødestraffe

datakriminalitet hvor der er mulighed for at give en relativt høj fængselsstraf

det kan man da godt mene men

ud af spillet hvis ikke vi har mulighed for at sige at her er der altså et problem vi er nødt til at tage fat på

hvis domstolene ikke dømmer efter strafferammerne

vejlede domstolene lidt bedre i hvordan det kan

gå så meget i detaljer med at et sådant beslutningsforslag nødvendigvis skal være

beslutningsforslag det er et lovforslag der skal til det er regeringen vi skal have på banen og jeg håber

som udtryk for

tage under overvejelse at komme med noget ordentlig statistik så vi har et grundlag at

åbnet

et nyt eu direktiv

regeringen gerne ville

og peger på at

straffe på en halv fire år og derfor synes man at

for skærpende omstændigheder som der også var i den sag vi

det her lovforslag at det er en skærpende omstændighed hvis der er sager om menneskehandel hvor offeret eksempelvis har været under femten år

hvor formålet har været seksuel udnyttelse hvor der har været tale om organiseret menneskesmugling

offeret groft uagtsomt eller forsætligt har været bragt i livsfare i nogle af de sager der

straffe som har været udmålt indtil videre

vil komme sager hvor der netop er de her skærpende omstændigheder som der ikke været i de domme som

så med en strafferamme på fængsel indtil ti år

synes jeg egentlig selv at domstolene er rimelig frit stillet ved strafudmålingen til også at give en rigtig høj og konsekvent straf hvis mennesker forbryder sig og

passende og rigtig hård straf

set også tillid til at domstolene kan finde ud af at håndtere der er ikke noget der tyder på at en fremtidig sag vil falde ud som de tidligere har

straffelovens bemærkninger sådan at strafudmålingen forhøjes proportionalt med strafferammen i forhold til den straf der hidtil har været fastsat af domstolene i venstre mener vi at bekæmpelse af menneskehandel er vigtigt det er derfor

folketing i to tusind og tolv valgte at implementere eu direktivet om forebyggelse og bekæmpelse af menneskehandel selv om vi ikke var retligt forpligtet til det på grund af retsforbeholdet grundlæggende er vi i folketinget enige om at danmark har en stærk forpligtelse til at gøre alt for at forhindre den modbydelige kriminalitet der eksisterer desværre hører vi hvert år nye historier om mennesker der bliver snydt lokket udnyttet på det groveste bagmændene bag disse gerninger skal kunne mærke følgerne af deres handlinger det er venstres opfattelse at det desværre ikke altid er tilfældet i helt relevant omfang domstolene benytter sig nemlig langtfra af de muligheder for strafudmåling som loven tillader i dag det er beklageligt og derfor mener vi at der skal sendes et kraftigt signal om at strafferammen i højere grad bør udnyttes

forslaget nemlig at rette op på den lidt mærkværdige situation der opstod da folketinget implementerede eu direktivet om menneskehandel i straffeloven ændringen fra dengang gik som bekendt ud på at otte års fængsel

desværre blev det i lovens bemærkninger anført at

skal føre til ændringer i domstolenes strafudmåling i de typer af sager om menneskehandel som vi kender

besynderlig måde at udtrykke sig på når man

at forhøje strafferammen at man så skriver i bemærkningerne at det

det vil vi gerne rette op på og i venstre er vi enige med forslagsstillerne i at det ikke giver mening at hæve strafferammen for en forbrydelse samtidig med

skriver at ændringen ikke skal anvendes af domstolene vi mener derimod det er vigtigt at domstole og myndigheder udnytter de rammer og muligheder som lovgivningen giver og derfor støtter vi forslaget om at tilrette lovens bemærkninger sådan som det foreslås alt i alt mener vi i venstre at

er med til at rette op på den danske lovgivning om menneskehandel og vi støtter derfor op om forslagsstillernes initiativ vedrørende tilretning af bemærkningerne

jævnfør hvad ministeren sagde når vi under udvalgsarbejdet få nærmere klarhed over hvordan praksis

under den allerede gældende

indledningsvis slå fast så det ikke er til at misforstå at vi socialdemokrater finder menneskehandel dybt forkastelig uanset hvordan mennesker handles og med hvilket formål

der står i vores magt for at bekæmpe denne type kriminalitet mennesket er frit og skal ikke handles ikke under nogen omstændigheder

være hårde straffe til bagmændene og det er der som justitsministeren har redegjort

er det ikke længe siden folketinget behandlede spørgsmålet om skærpelse af strafferammen

strafudmåling i sager om menneskehandel her besluttede folketinget i samlingen to tusind og elleve til tolv at

regeringens lovforslag om blandt andet forhøjelse af strafferammen for menneskehandel fra otte til ti års fængsel vi socialdemokrater straffer gerne kriminelle hårdt men der skal

at hæve strafferammen fra ti til tolv år lyder hårdt og sender et signal men intet peger

at det vil få en betydning i praksis og sikre færre situationer

skal politiet samarbejde tættere og mere intensivt med sine udenlandske kollegaer

for vil man virkelig give politiet bedre redskaber og vished om at de kan fortsætte deres internationale samarbejde gennem europol

foregående talere dog ikke med en ændring af praksis og det bliver vist også påpeget af forslagsstillerne

der er problemet problemet er at få knaldet bagmændene problemet er at få ført nogle flere sager til doms

strafferammen jeg synes at at regeringen og

regering prøvede at prioritere ofrene noget mere skabe en længere refleksionsperiode og tilbyde mere hjælp i udlandet det synes jeg

set er vigtigt hvis sf skulle være interesseret i at ændre noget i sagerne om

vi netop har set to meget grelle sager om tvangsarbejde

går de ud på at der har boet en række rumænere under

taget deres identitetspapirer

set heller ikke havde haft penge til mad

for menneskehandel fordi det ikke er bevisligt at der har fundet tvang sted

at man hvis der er tale om enormt dårlige arbejdsvilkår hvis der er tale om slavelignende vilkår sådan set

manglende viden om det samfund de er i og manglende viden om deres rettigheder så hvis vi skulle ændre noget i menneskehandel

det jeg håber da egentlig det er en åben invitation til alle der sidder herinde

jo ikke ret meget værd fordi domstolene kigger efter hvad

mig at høre sfs ordfører om sf virkelig mener at det er fornuftigt at man kun straffer

op til tre år og ni måneders fængsel for

udnyttelse i form af

selve strafudmålingen beror på mange forskellige forhold og jeg går ud fra at der

være tale om noget som ligger i den lave ende uden at jeg sådan helt kan vurdere det men jeg synes da

så lyder det som om det ligger i den lave ende men normalen er jo at man tager hensyn til de forhold

peter skaarup ligesom jeg er interesseret i at gøre noget ved de her meget slavelignende forhold de her meget grelle eksempler som kommer frem og som jeg mener må sidestilles med tvangsarbejde og dermed være omfattet af menneskehandelsparagraffen så det håber jeg at vi kan

som om de er genstande de snydes lokkes trues de udsættes for

de tvinges ind i prostitution i kriminalitet i tvangsarbejde af nogle skruppelløse bagmænd

uhyggeligt at det kan foregå i vores lille land det er uhyggeligt at der er danske borgere der køber de her ydelser

vi gør på ingen måde nok for at forhindre menneskehandel for at beskytte

ikke godt nok de anses først og fremmest

mange af dem fængsles rent faktisk når de kommer i kontakt med politiet

de sættes ind i varetægtsfængsel ved siden af voldsmænd og kriminelle og hvis de endelig identificerer sig

er menneskehandlet og viser den tillid til myndighederne som de har meget svært ved så udvises de af danmark efter at sagen er afsluttet

mange af dem ender altså potentielt set i armene på de samme eller nogle andre bagmænd

uhørt at vi ikke giver ret til ophold til de ofre der gerne vil have vi ikke giver dem beskyttelse nok mange vil gerne hjem til deres hjemland igen og det skal de hjælpes til men vi burde også give dem retten til at blive her når nu det er borgere i det danske samfund der har udsat dem for de her forbrydelser

ikke bare moralsk forkasteligt det er også hamrende ufornuftigt

fra ofrenes side de møder ikke forståelse de møder ikke hjælp de møder ikke støtte

mange af bagmændene går altså fri

gengivelse af en sag ført her i københavn hvor en dommer i spørgsmålet om vidnegodtgørelse til et offer for menneskehandel et offer for menneskehandel udtalte i retssalen at det var da egentlig mærkeligt at man skulle give vidnegodtgørelse nu når det var en person der

arbejdede sort på istedgade sådan talte man

det er den tilgang og opfattelse af en person

forslaget som jo tager fat på en lille del af

jeg starte med at sige at det ville være langt bedre hvis vi kunne få forslagsstillerne og især dansk folkeparti til at forstå at vi skal behandle ofrene bedre også selv om de kommer fra andre lande og måske har en anden hudfarve end man sædvanligvis ser

ydelserne efterspørgslen er trods alt en forudsætning for at

sige at når vi taler om menneskehandel taler vi om organiseret kriminalitet det er beregnende det er kynisk man sætter sig ned og overvejer tingene meget nøje og derfor er et område hvor strafniveauet

være en del af en præventiv

men jeg vil godt være med til jeg ved heller ikke om det er nødvendigt at hæve strafferammen

og strafniveauet det kan man diskutere

man måske bad straffelovrådet om at se på det her spørgsmål altså om der er behov for

et højere strafniveau i de her sager det håber jeg vi måske kunne enes om i løbet af udvalgsarbejdet

igen blot bemærke at det altså er et lille element og hvis vi ikke begynder at behandle ofrene bedre

anden form for snigende genindførelse af nogle karakteristika ved slaveriet det er dog ikke formaliseret som noget man gerne må og det er jo i hvert fald positivt men for den der bliver udsat for det kan det have nogle lignende konsekvenser

vi alle sammen er enige om at der skal gøres noget ved menneskehandel man kan selvfølgelig

i forslaget fra dansk folkeparti og det konservative folkeparti men jeg vil først og fremmest forholde mig til det som de to partier foreslår som jeg sådan set synes kan være et ganske fint element nemlig

straffen

vi støtter forslaget her

det undrer jo både tidligere og nu at man hævede strafferammen og samtidig besluttede

nogen betydning derfor må jeg også sige at jeg synes det klinger noget hult når både den socialdemokratiske ordfører og sfs ordfører gør så meget ud af at man netop lige

er jo en helt absurd situation

der dog sagde at han godt var opmærksom på at man havde sørget for

så er der en ting omkring bemærkningerne

tusind og syv til juni to tusind og tretten

et alvorligt område

tror at man skal passe meget på at tro at menneskehandel alene og først og fremmest handler om prostitution det gør det meget i vores egen lille andedam når vi diskuterer det

på europæisk plan så fylder prostitution ikke altid så meget som det gør i vores debat

menneskehandel til private hjem til landbruget til tricktyveri

mindst lige så meget som prostitution

at det er værd at være opmærksom på

nogen tvivl om at liberal alliance støtter forslaget vi kunne

enige om her i salen og så sende et lille brev til domstolene om at nu forventer vi at det bliver

i fremtiden der skal ligesom ske en lovændring man skal ind og kigge på paragrafferne og så kan man i bemærkningerne

skrive hvad det er folketinget forventer domstolene gør så det er rent lovteknisk bare en mulighed for at vi får lov til at sige noget

behovet for at sige noget er kommet er jo i forbindelse med at regeringen fremsatte et forslag hvor man rent faktisk forhøjede strafferammen men samtidig skrev i bemærkningerne

derimod ikke er hensigten at den forhøjede strafferamme skal føre til ændringer i domstolenes strafudmåling i de typer af sager om menneskehandel som vi kender i dag så regeringen udvidede strafferammen men sørgede meget resolut for at domstolene

havde muligheden for at skærpe strafudmålingen fordi domstolene

man kan ikke give mere i straf end man har gjort tidligere

talerstol siger at regeringen og folketinget har givet rum for domstolene til at de kan dømme som de nu finder det rigtigt

forkert det er faktuelt forkert og

at det er faktuelt forkert for domstolene sidder hele tiden ved udmåling af straffen og kigger på

nogenlunde at straffe med har der været nogen lovændringer siden sidst er der noget der går i en formildende retning eller i en skærpende retning fordi folketinget har sendt det signal

regeringen meget magtpåliggende at fastholde

et forbud imod at domstolene kan gøre det så det er meget vanskeligt for domstolene at gøre det som regeringen egentlig prøver på at sige at de gerne ville

sende det signal til domstolene at vi ønsker skærpet strafudmåling for menneskehandel fordi vi anser menneskehandel for meget meget grov kriminalitet det er meget fornedrende umenneskeligt det er

er enige om at det er meget forfærdeligt alle ordførere er enige om at

så kommer et konkret beslutningsforslag om hvordan man rent faktisk kan

så er det ikke lige den måde man vil gøre det nej det er man ikke meget for og det ser man helst ikke men sagen er bare at det

den eneste vej til at få skærpet strafudmålingen i de sager vi har om

det er desværre blevet nødvendigt fordi regeringen lavede det trick med deres lovforslag at man skrev direkte i bemærkningerne at domstolene

det er det der er problemet og det er det vi prøver på med det her beslutningsforslag at rette op på og det havde vi da håbet på at der ville være enighed om

med at vi alle er enige om at menneskehandel er noget af det mest forfærdelige man

kan forestille sig jeg er i øvrigt enig med herre simon emil ammitzbøll i at det

at man tillader sig at tage magten over et andet menneske og tvinge et andet menneske til at gøre noget mod dets vilje det er det det går ud på når vi bekæmper menneskehandel og det burde vi rent faktisk gøre meget mere ved vi burde også sørge for at bagmændene når vi endelig får fat i dem fordi det jo er ganske svært

løser problemet selv om vi er enige om at problemet er

enige om at problemet eksisterer behøver vi jo ikke være enige i herre tom behnkes løsningsforslag det kunne være meget fint lige at få den anerkendelse så vil jeg gerne spørge

når det kommer til opklaring af sådan

og ikke mindst domfældelse i sidste ende

er herre tom behnke ikke enig i at det er vigtigt og

tom behnke i øvrigt ikke også

for at komme efter de her bagmænd det handler også om at vi sørger for at tage hånd om ofrene og det har vi jo gjort bare i den tid hvor vi havde regeringsmagten der var der tre konkrete tiltag hvor vi forbedrede vilkårene for ofrene

henvende sig til myndighederne og få sagerne opklaret det gjorde vi ad hele tre omgange kan jeg huske vi forbedrede forholdene for ofrene så selvfølgelig skal vi gøre det

også afsat et hav af penge til det her område nemlig til at prøve på at tage hånd om ofrene også de potentielle ofre

til at man kan gå ind i de her miljøer og så få dem

og i øvrigt går til politiet når de får chancen eller erkender herre tom behnke at vi har et problem fordi ofre mistænker politiet har mistillid til politiet

de tør ikke vidne fordi de er bange for hvad der sker efterfølgende hvis

ikke bliver dømt eller hvis bagmændene endelig bliver dømt når ofrene så bliver sendt tilbage til deres

tom behnke ikke at vi har et problem med tilliden mellem ofre og

i dag at det stadig væk ikke er godt nok så er vi selvfølgelig indstillet på at fortsætte ad den vej på samme måde som vi med det her forslag tilkendegiver at de sanktioner der bliver givet åbenbart ikke er afskrækkende nok og så skruer vi en anelse mere på det håndtag og det

i forhold til håndteringen tagen hånd om ofrene

skal det da fungere bedre og så er vi selvfølgelig

i øvrigt skal i ikke bruge den strafferamme til noget som helst det

var budskabet det er jo så det

siden samtidig med at vi også har

sagsafgørelser der rent faktisk har været ved domstolene hvor en række af de sager vi har fået belyst via spørgsmål i retsudvalget

følelige straffe for dem der har begået den form for menneskehandel som der er tale om

er ret enige om at menneskehandel

noget forfærdeligt noget selv enhedslisten

eller i forhold til de strafferammer der

på det område er der virkelig plads til forbedring og det vi så har gjort med det her forslag er jo så at vi

hvert fald sende det signal til domstolene som de ikke fik dengang nemlig at vi

tom behnke har jo fuldstændig ret i beskrivelsen af den tilstand der er hos domstolene nu ved modtagelsen af signalerne

efter en diskussion man

rigtigt som i øvrigt en del andre ordførere nævner at i forhold til menneskehandel er der en del andre problemstillinger der virkelig er vigtige at tage fat på

så forskel her i forhold til hudfarve og hvilke vidner der skal have lov til at sige hvad og have hvilken behandling

hus forbi selvfølgelig skal alle uanset etnisk oprindelse

som har været meget omtalt på det seneste efter en

og der er det nemlig rigtigt som nogle har været inde på

andet end prostitution som menneskehandel

ikke at dømme som menneskehandel men kun

som åger og derfor betyder det at anklageren havde

menneskehandel i den sag hvor en gruppe mennesker er blevet tvunget til en hel masse

ikke betragtes som menneskehandel og der ligger en opgave hos justitsministeren i sådan

at det er tydeligt for domstolene hvordan de skal dømme

jo nemlig rigtigt som flere har været inde på at menneskehandel

prostitution vi har i beslutningsforslaget her nævnt en

hjemmeside hvor man anslår at cirka halvfems procent

at der er nogle sager hvor det ikke er prostitution vi skal nok

i den her globaliserede verden hvor problemerne udfordringerne flytter hen over grænserne at der også er andre ting end prostitution når det handler om menneskehandel det kan den

helsingør som har været omtalt i jyllands posten syvogtyvende marts jo klart

nogle alvorlige sager af slagsen jeg undrer mig lidt over når når jeg som sagt

det er nogle alvorlige sager og burde have medført højere straffe

vi kan ikke finde et flertal i hvert fald i dag

faktisk interesserede sig for det her og som sagt

overveje det lidt nærmere og måske gennemgå nogle af de samme domme som vi har gennemgået fra

ville være fornuftigt at at sende et skarpt signal

de bander som jo betragter menneskehandel som et interessant område

møde frem i en retssal fordi man som sagt kan

et videobånd og dermed få sagt hvad man har at sige på et tidligt tidspunkt jeg synes

vil ikke gerne gøre det godt for ofrene men når jeg alligevel ikke kan støtte forslaget er det fordi der er en masse andre hensyn som også skal tages i betragtning ud over at vi skal se på ofrenes retsstilling skal vi også se på de regler der er

at forsvare sig når man er tiltalt ved en domstol og man er den der sidder på

skulle høre hvad det er for nogle argumenter hvad det er for nogle anklager der er rettet mod

et helt andet sted eller at

og at der skal være en hovedforklaring og at det skal være sådan at retten ved at afhøre vidner

hvordan deres troværdighed er

der kan selvfølgelig godt være situationer hvor det her ikke at gøre og hvor vi har indenretlige afhøringer det kan eksempelvis være når det handler om sager om

vi kigger lige nu på om det i øvrigt kan udvides men fordi vi bliver nødt til

hvad det er for nogle almindelige regler vi har

om principperne om bevisumiddelbarhed så bliver jeg altså nødt til at afvise det her det handler jo selvfølgelig om at vidneforklaringer fotomateriale tekniske rapporter altid skal præsenteres direkte for den ret som skal dømme i sagen og det indebærer også at offeret og andre vidner skal være til stede og at de skal afgive deres forklaring i retten

dermed kan retten både se og høre vidnerne og har også mulighed for at vurdere deres troværdighed og man har også mulighed for at stille

der hensynet som jeg også nævnte som handler om den tiltaltes mulighed for at kunne tilrettelægge sit forsvar og det handler jo om at man skal vide hvad det

derfor synes jeg at det vigtige i

at vi har nogle helt særlige hensyn der kan komme i anvendelse hvor man kan lave en særlig beskyttelse og det er rigtig fint men hovedprincippet for en retshandling må altså være at det finder sted i et retslokale hvor der er dommere og det setup som der i øvrigt skal være alt afhængigt af hvilken

og at man dér med retssikkerheden

placeret meget meget højt

mulighed for at sørge for at der kommer en fair rettergang vi hjælper ofre på mange måder

den her regering kom til har man jo selvfølgelig haft fokus på hvad man kunne gøre for ofrene eksempelvis har man som offer jo ret til at få beskikket en bistandsadvokat som kan støtte

helt særlige tilfælde hvor man tænker at

blive udsat for trusler og dermed ikke kan

og man ville også kunne risikere at skulle genafhøres eller at skulle komme ind igen til hovedforhandlingen

ting der i virkeligheden problematiserer det her spørgsmål

også mulighed for at retten under straffesagen kan beslutte at offeret skal afhøres for lukkede døre hvis man gerne vil tage yderligere hensyn til offeret og retten kan også beslutte at den tiltalte skal forlade retslokalet mens der bliver afgivet forklaring

som gerne skulle være en balance mellem at vi selvfølgelig skal sørge for at vi ikke dømmer nogen uskyldigt at de tiltalte får en fair rettergang får mulighed for at blive konfronteret med de anklager der er rettet mod dem men de også får mulighed for at kunne stille modspørgsmål

kan støtte forslaget jeg synes det ville være meget betænkeligt

det ville være en fravigelse af lige præcis de forskellige grundlæggende straffeprocessuelle principper som vi ellers hylder rigtig

der er behov for at man har et rum hvor man finder ud af hvem

for eksempel hvis en person er ude af landet er blevet syg eller kan risikere at blive

får et rigtig godt billede af hvordan situationen

og det er så dem ministeren heldigvis har givet tilsagn om

en række andre nordiske lande så muligheden er der

sådan at vi skåner ofrene for det

vi giver både den tiltalte og den anklagede de bedste muligheder for at fremkomme med deres beviser jeg støtter intentionerne i forslaget det var det jeg sagde

til dansk folkeparti men jeg synes også der skal være tale om helt særlige omstændigheder inden man bruger indenretlige afhøringer præcis

de skal huske på detaljerne for de skal huske hvad de har sagt og dermed genlever de hele tiden hvad det er de har været udsat for

jeg synes vi skal gøre hvad vi kan for at støtte de mennesker i at komme videre

at princippet må være at det afgøres ved en domstol hvor det er en dommer

for grove personfarlige forbrydelser som man beskriver det ikke behøver at møde frem i retten

kan afgives det vi kalder en indenretlig forklaring før selve retssagen det foregår i praksis på den måde at forklaringen bliver optaget på video og så bliver den afspillet under selve

ikke tvivl om at det er en voldsom

ubehagelig oplevelse for mange ofre for forbrydelser at skulle have rippet op

gennemleve hele den meget ubehagelige oplevelse og måske endda skulle sidde i samme lokale som forbryderen det er der så muligheder for at man kan undgå men hovedreglen er

tiltalte man kan forestille sig en voldtægtssag

offeret skal kunne slippe for det ubehag som det er at skulle møde frem i retten når venstre

ikke kan støtte forslaget skyldes det at indenretlig afhøring er en absolut nødløsning det er en løsning der kan bruges for eksempel hvis et vidne eller

skyld et offer ligger for døden og det ikke er muligt at få en forklaring på anden vis eller

opholder sig i udlandet og det ikke er muligt at få vidnet til danmark så er det bedre end ingenting at få

en en forklaring på video men selve retssagen altså det umiddelbare det

kan se personen kan mærke personen og dermed også

et bedre indtryk af personens troværdighed er rigtig rigtig vigtigt

umiddelbarheden jeg har selv haft fornøjelsen af nogle gange at at være advokat i retssager også strafferetssager og den umiddelbarhed der er ved at det hele foregår på samme tid

utrolig væsentlig en sag ser ofte helt anderledes ud når vidnerne er blevet afhørt end sagen så ud da man læste politiets anklageskrift der er folk der skifter forklaring tiltalte skifter forklaring den forurettede selv skifter forklaring pludselig kan man huske ting man ikke kunne huske før

da sagen begyndte så af hensyn til

men i virkeligheden i lige så høj grad af hensyn til at

venstre modstander af forslaget

ting frem som ikke har været fremme tidligere enten fra tiltalte eller fra vidner man skal

huske at der også er vidner der udtaler sig til

så er det utrolig gavnligt for anklagemyndigheden at

er mulighed for at drøfte det med forurettede og få forurettedes version af hvad der er sket så altså for at undgå justitsmord som det jo er hvis en uskyldig bliver dømt

andet sted også er hvis den skyldige ikke bliver dømt eller ikke bliver dømt hårdt nok

men ulemperne er langt større og

jo forudsætte at domsmændene også skulle være til stede under den indenretlige afhøring og det ville være de samme domsmænd der så

være til stede under hovedforhandlingen senere

et stort praktisk problem men det er ikke afgørende for venstres modstand mod beslutningsforslaget det er hensynet til retssikkerheden som gør at vi altså ikke kan støtte dansk folkeparti i øvrigt er vi så helt enige med dansk folkeparti i den del af beslutningsforslaget som handler om at domstolene jo ikke bør være mange måneder om at behandle en begæring om at foretage en vidnekonfrontation men det kræver vel næppe en lovændring at sikre

en ny bestemmelse i retsplejeloven som giver ofre for grov personfarlig kriminalitet mulighed for at afgive forklaring ved indenretlig afhøring som eventuelt kan optages på

det er et sympatisk forslag og at vi socialdemokrater

vi kan skabe bedre vilkår for de mennesker der er ofre for kriminalitet også når det gælder

vi har forbedret mulighederne for at børn og særligt udsatte grupper kan afhøres per video

at gerningsmanden og den forurettede

at vi skal beskytte offeret og sikre at så god en behandling

overhovedet muligt tilfalder offeret men at fjerne en så central grundpille i vores retssamfund

kan vi ikke støtte hertil kommer at

som kræver at at

med de ord skal jeg meddele at vi socialdemokrater ikke kan støtte dette

om

forklaringer beviser og så videre præsenteres direkte i retten og dermed altså direkte for dommeren og et eventuelt nævningeting det kalder man også princippet om bevisumiddelbarhed og det er

omkring detaljerne men også lavpraktisk

kan man få fulgt op på sagens udvikling det er jo svært hvis man har afhørt et vidne til at starte med og der sker en udvikling i sagen så kan man ikke få fulgt op fordi man så har

vi skal ikke ende med at have sådan en you tube domstol eller hvad vi skal kalde den hvor dommeren blot får forklaringer og beviser og så videre tilsendt og så kan man sidde derhjemme og afsige en dom det strider jo imod de grundlæggende principper om om åbenhed

kan den tiltalte blive bedt af retten om at forlade retslokalet mens et vidne bliver afhørt

som gerningsmanden

er der mulighed for at videoafhøre barnet inden retssagen

undtagelse men vi er ikke parat til at lave en generel undtagelse for alle aldersgrupper

blive endnu bedre til at tage os af ofrene jeg synes vi har gjort

en god række ting de seneste par år

så skal foregå foran en masse fremmede mennesker myndighedspersoner og borgere i en retssal

jeg er kommet til den konklusion at de retssikkerhedsmæssige betænkeligheder nok

finde en balance og som

har man visse muligheder for at tage hensyn til offeret

støtte ofrene noget mere undervejs vi har i dag en mulighed for at beskikke en bistandsadvokat det der kan være udfordringen ved jeg er at når tingene sker på skæve tidspunkter har man sådan set ikke en

tre fem dage senere og det er jo ikke altid fornuftigt i hvert fald viser erfaringen

oftere fører til en dom hvis man har haft en bistandsadvokat med hele vejen og jeg ved at justitsministeren har en mulighed

det her forslag kommer vi desværre ikke til at støtte men

afslutningsvis benytte muligheden for

med henblik på at udvide aldersgrænsen

fremover kan få en udvidet adgang til videoafhøring også selv om de er fyldt

barnet skal genopleve en så dramatisk oplevelse flere gange

stykke tid efter en forbrydelse er

rejst en debat om om vi burde sætte aldersgrænsen op

også børn over tolv år slipper for at vidne i retten det er en diskussion som vi i enhedslisten er meget indstillet på

uanset alder kan være en traumatisk oplevelse at skulle genopleve for eksempel et overfald når man skal

der ikke var ofre for kriminalitet men

et fingerknips når det er sagt skal vi jo huske at det her med at hensynet til offeret

gennem en forklaring i retten står over hensynet til den såkaldte bevisumiddelbarhed som også andre ordførere har omtalt

det betyder at beviserne uanset om det er en genstand eller et vidneudsagn skal fremlægges direkte for retten det styrker nemlig retssikkerheden at dommere og eventuelle nævninge kan få et umiddelbart og direkte indtryk

også den tiltalte og dennes forsvarsadvokat har mulighed for at komme med indvendinger og spørgsmål

det er så de to modsatrettede hensyn vi har når vi skal vurdere om der er flere der skal have mulighed for

vi i enhedslisten ikke finder grund til at ændre på den nuværende praksis for så vidt angår voksne mennesker det siger vi især

må være bevisumiddelbarhed

vil det her forslag betyde at bevisumiddelbarhed vil være undtagelsen frem for reglen i forhold til personfarlig kriminalitet

de forskellige elementer i forslaget er sådan set også åbne over for de fleste det er sådan at

vi synes også det er godt at der kan skabes hjemmel til at et eventuelt erstatningskrav skal kunne behandles i forbindelse med den indenretlige afhøring det er noget

vi og forslagsstillerne har været ude med offentligt så

ikke støttede det og endelig synes vi

kan beskytte vidner bedre når jeg sprang

nemlig at man skal sikre at den

det synes jeg er fint som altovervejende hovedprincip men har man tænkt på at

være undtagelser

i hvert fald at vi har brug for at høre lidt nærmere om fra forslagsstillerne inden

godt nok virker det godt nok bruges det rigtigt bruges det tilstrækkeligt

lave nogle indenretlige afhøringer inden man når frem til hovedforhandlingen og

så bestemte situationer hvor det er hensigtsmæssigt

hvis man risikerer at miste vidnet

meget alvorligt syge eller døende det kan være folk som som er i en eller anden situation hvor man siger hvis vi skal nå at have den vidneforklaring skal det være nu

vigtigt at man får alle udsagn med så domstolene har et godt grundlag at træffe deres beslutning på når de skal finde ud af om der er skyld eller ej og

i forhold til det med at

gør man jo en lang række andre ting og jeg kan huske at mens vi

en lang række tiltag for at sikre retslokalerne bedre

så man ikke som vidne sådan skal løbe spidsrod igennem en masse venner til den der sidder og er tiltalt

man bliver noget trykket inden man skal ind og afgive sin forklaring

det vigtigt at vidner der afgiver forklaringer hvad

oplevelse de havde og den måde de så det på da det skete så sikring af retslokaler er vi blevet enige om

retslokalerne bedre og bedre landet så de bliver mere og mere sikre for alle dem der skal optræde og være en del af sådan

der er også den mulighed at man i særlige tilfælde faktisk kan bede den tiltalte om at forlade selve retslokalet når et vidne skal afgive forklaring hvis man ved at alene det at den tiltalte er til stede vil gøre at vidnet

frit i sit vidneudsagn så kan man sige til den tiltalte at vedkommende skal flytte sig ind i et lokale siden af

tv skærm kan sidde og følge med i hvad der foregår igen for at være sikker på at vidner afgiver deres vidneforklaring

bliver trykket af den stemning eller de personer der er til stede i retslokalet det der er særlig

har afgivet en sådan indenretlig forklaring inden man når frem til hovedforhandlingen

på et tidligt tidspunkt i en sag har lavet en indenretlig afhøring

i den videre efterforskning i sagen finder nogle flere elementer

fra med beslutningsforslaget her så det synes vi ikke er særlig hensigtsmæssigt afslutningsvis vil jeg lige kippe med flaget

justitsministeren og takke for at også justitsministeren

noget op den er jo ret lav i dag på tolv år og det er vores opfattelse at nogle børn

er over tolv år kan være noget trykket af stemningen

sande vidneudsagn frem altså det som vidnet gerne ville fortælle hvis ellers man var helt frit stillet

trykket af situationen og det gælder jo særlig i forhold til børn ikke mindst børn der har været ofre for en

så der er jeg glad for at justitsministeren har bebudet at det

på og jeg ser frem til at vi kan få ændret aldersgrænsen dér

bedst muligt oplyst grundlag som domstolene skal træffe beslutning på

sat væsentlig mere

det er tilfældet i dag man kan sige

men virkeligheden er uanset om om vi kan lide det eller ej at de frister

at nogle af de voldtægtsofre der deltager i forbindelse med de her sager

forklaring til politiet

komme til domstolen mange måneder

deltage i forbindelse med retsmøder hvor

nu var de ovre den samtale der ripper op i

udsat for så kommer der en ny samtale

plus at der også i mange tilfælde går lang tid fra

man får erstatning der lægger vi så

herre simon emil ammitzbøll spurgte så

det er en intention man kan have ud over at

opholder sig i udlandet eller hvor vedkommende kan være udsat for trusler

opstår der nye oplysninger lad os sige det i en sag så kan man jo ikke sige til den pågældende

nu er du friholdt for tid og evighed

lad os sige en voldtægt var en falsk anmeldelse eller

vil være vidner som selvfølgelig deltager i hovedforhandlingen og forklarer den oplevelse vidnerne har her taler vi altså bare udelukkende om offeret

vi skal gøre det endnu mere synes vi så er der et hjørne af det her som flere ordførere har været inde på og det handler om seksuelle overgreb mod børn og der er det jo heldigvis sådan

foretage videoafhøring

at få indført det i sin tid men det blev indført og nu taler man så

også børnerådet har været inde på at man kan forhøje grænsen så flere også de lidt ældre børn kan blive omfattet af muligheden for videoafhøring ligesom i

det er det vi foreslår her

at sagerne kan blive afgjort

og derfor er der en indsats at gøre

fortælle hvad den vil gøre for at de krav

en vigtig del af hjælpen til ofrene som vi skylder dem

slå fast at regeringen selvfølgelig finder det fuldkommen uacceptabelt at personer der er udvist af landet med indrejseforbud vender tilbage med det formål at begå ny kriminalitet

ikke være to meninger om for regeringen er det derfor også afgørende at der fra politiets side er stort fokus på problemstillingen og at sanktionen for overtrædelse af indrejseforbud er mærkbar det er ganske rigtigt som det anføres i beslutningsforslaget at vi i de senere år har set en stigning i antallet af overtrædelser af indrejseforbud antallet af anmeldelser steg således fra

og en og halvfjerds i to tusind og syv til fire hundrede og ti i to tusind og tolv det hører dog med

billedet at stigningen var mest markant fra to tusind og ni til

elleve hvor antallet af anmeldelser steg med henholdsvis to og tredive procent og seks og tyve procent

tolv skete der alene en mere begrænset stigning på elleve procent

en sådan udvikling giver naturligvis anledning til en vis bekymring også selv om stigningen nu tilsyneladende er noget mindre markant end den var da vko sad på magten

for flere gange her i folketingssalen er det dog også vigtigt at nuancere billedet årsagerne til stigningen er givetvis flere

at langt flere i dag udvises med indrejseforbud end for bare få år siden når det forholder sig sådan skyldes det jo først og fremmest at udlændingelovens regler om udvisning med indrejseforbud over en årrække løbende er blevet skærpet tal fra kriminalregisteret viser at der er truffet seks hundrede og to og fyrre afgørelser om udvisning med indrejseforbud i to tusind og fem

tolv det svarer til en stigning på godt to hundrede og halvtreds

tal fra udlændingestyrelsen viser således at antallet af afgørelser om administrativ udvisning med indrejseforbud alene fra

det svarer til mere end en tredobling alene fra to tusind og elleve til tolv steg antallet af administrative udvisninger med godt tre og tredive procent samlet set har der således de seneste fem år været en stigning i antallet af udvisninger ved dom og administrativt meddelte udvisninger og dermed også en markant stigning i antallet af personer som har indrejseforbud det hører desuden

at de nævnte skærpelser af udvisningsreglerne ikke alene angår betingelserne for at udvise

når der er markant flere udlændinge som får indrejseforbud og forbuddene bliver

vil betyde at vi ser flere overtrædelser af et indrejseforbud

stigningen i antallet af rejste sigtelser for overtrædelse af indrejseforbud må nødvendigvis ses i sammenhæng med at den politimæssige indsats på hele udlændingekontrolområdet i de seneste år er blevet forstærket

en styrkelse som er meget vigtig for denne regering og som blandt andet har betydet at der siden regeringens tiltrædelse i en række politikredse er etableret særlige udlændingekontrolgrupper disse grupper målretter arbejde mod de miljøer hvor der kan være mistanke om at der opholder sig udlændinge uden lovligt ophold herunder personer med indrejseforbud hertil kommer det forstærkede samarbejde på tværs af myndigheder herunder indsatsen mod social dumping og samarbejdet mellem politi og skat

til pågribelse af blandt andet personer som opholder sig i landet i strid med

som overtræder et indrejseforbud straffes med bøde eller fængsel i indtil tre år

i førstegangstilfælde som udgangspunkt er ubetinget fængsel i op til to måneder i andengangstilfælde er

den som udgangspunkt ubetinget fængsel i to

fire måneder og i tredjegangstilfælde er den ubetinget fængsel i mere end fire måneder det skal desuden tillægges betydning i skærpende retning hvis udlændingen er udvist af landet på grund af kriminalitet og må formodes at være indrejst i strid med forbuddet for på ny at begå kriminalitet

at strafniveauet med den seneste strafskærpelse er passende sammenligner vi os med andre europæiske lande ligger vi i den hårde ende jeg kan i den forbindelse henvise til min besvarelse af spørgsmål nummer seks hundrede og en og tredive fra folketingets retsudvalg

nylig har gennemført en ganske voldsom strafskærpelse

to måneders fængsel til en års fængsel det er noget ganske nyt og vi vil selvfølgelig følge udviklingen og erfaringerne fra norge men på nuværende tidspunkt er det ikke en model vi kan støtte og derfor kan vi heller ikke støtte beslutningsforslaget vi er i regeringen ikke overbevist om

skal huske at det her drejer sig om personer som vi netop ikke ønsker at have i danmark og derfor synes jeg også at man

ordning som vil betyde at de her personer kommer til at opholde sig i endnu længere tid i danmark og optage dyre fængselspladser her ønsker vi virkelig at fylde vores fængsler med udlændinge som har fået at vide at de er uønskede i danmark og ønsker vi virkelig de betydelige meromkostninger som det

forslag vil føre til så henviser forslagsstillerne til at disse udlændinge

set helt enig i at udlændinge som er udvist med indrejseforbud som udgangspunkt bør afsone i hjemlandet derfor har regeringen også løftet indsatsen med at sende udvisningsdømte hjem til afsoning til et helt nyt niveau og den indsats har båret frugt i to tusind og tretten blev der således overført fire og tredive udlændinge til afsoning i hjemlandet mod blot to i to tusind og elleve og seksten i to tusind og tolv

inden for den kriminalforsorgsaftale som dansk folkeparti ikke

og sige at alle udvisningsdømte bare skal afsone i hjemlandet og det lyder også meget godt men som indsatsen under vko viste

er den praktiske virkelighed en anden

herunder forudsætter afsoning i hjemlandet at hjemlandet accepterer at tage imod egne statsborgere med henblik på afsoning der

arbejde hårdt for at forbedre muligheden for afsoning i

er det simpelt hen ikke realistisk at antage at vi vil kunne sende alle hjem til afsoning

i den virkelige verden lad mig til sidst opsummere

af indrejseforbud med de seneste stramninger som vi lavede i og elleve har fundet et passende niveau derfor mener vi heller ikke at yderligere bevidstløse strafskærpelser er vejen frem vi mener ikke at det giver mening at udlændinge som er uønskede

og det skyldes også at det koster samfundet ganske mange penge vejen frem er at videreføre den forstærkede politimæssige indsats på udlændingeområdet

regeringen agter at gøre

et par gange at hvis man er udvist af danmark så skal man være udvist af

så skal man ikke sidde i fængsel i danmark i alt for lang tid men men problemet er jo sådan set at

nogen grænsekontrol det er jo også fremgået i dagspressen kan folk blive udvist flere gange

en er alt for lav

de frit vende tilbage der er ingen grænsekontrol og

af æsken ville gøre nogen som helst forskel på det her så vil jeg bare slå fast en gang for alle at den grænsekontrol som vi hele tiden skal høre

ikke var en grænsekontrol men en toldkontrol det ville stadig væk være muligt for folk at køre over grænsen og det ville jo i øvrigt også stadig væk som det alle dage har været

for folk at snyde sig over grænsen

kan stoppes med en grænsebom det vi i stedet for skal er jo at have et meget meget tæt samarbejde i eu hvor vi udveksler med hinanden og hvor vi hjælper hinanden til at fange dem som går på tværs af grænser

kriminelle og derfor skal vores indsats være fleksibel og mobil og det er en grænsebom altså

strikst nok så kan vi sagtens tale sammen om det

fik jeg ikke noget svar på så nu spørger jeg igen er der egentlig noget nyt fra regeringens side på det her område

måde forsøger vi ikke kun med rumænien men også med andre lande at lave aftaler der gør at vi kan få

en meget bedre udveksling af hinandens indsatte for det giver jo ikke meget mening at man skal sidde og fylde op i et dansk fængsel hvis man i øvrigt skal have sin fremtid

ligesom vi også skal blive bedre til at få taget imod danske indsatte som sidder andre steder så det vi skal er at få lavet flere af de her aftaler

da vi sendte folk af sted til lufthavnen i milano for der

i sin tale at man fra regeringens side har gjort meget for

at aftale med parter og andre lande at man kan sende dømte tilbage til afsoning i hjemlandet og ministeren nævnte før en samtale med sin rumænske kollega

vil ministeren kort fra talerstolen fortælle om dette arbejde

man sidder til i eu med sine ministerkollegaer og

forvente at man indgår endnu flere af de her aftaler inden for kort

at vi får lavet aftalerne så folk hurtigere kan komme hjem

er en helt naturlig konsekvens når der er mange flere som har fået en udvisningsdom

og to og fyrre personer og i og tolv var det tal steget til hele femten

er også længden af de indrejseforbud

det betyder også at vi nogle gange giver indrejseforbud til folk som synes at de hører til i danmark på den ene eller den anden måde for de har venner og familie her og dermed er de meget

er kriminelle som befinder sig i danmark og som er

vi har lavet udlændingekontrolgrupper som arbejder målrettet i forhold til de miljøer hvor der være mistanke om at der opholder sig udlændinge uden lovligt ophold vi har et samarbejde politiet og skat imellem hvor vi blandt andet

opsøger virksomheder og kontrollerer om ansatte har lovligt opholdsgrundlag

er

hvor mange det er statistikker og ministerens tal og sådan

hvis deres hjemland altså tog imod dem i de mange måneder vil vi

skulle betale for deres ophold og de vil på lige fod med alle andre indsatte danske fanger kunne få betaling for det arbejde de udfører i fængslet

også svare lidt for deres kost og logi men de vil samlet set kunne sende en check hjem til deres familie som måske ville være lige så stor som den de ville kunne få for at gå på arbejde i hjemlandet

en pull factor hvor vi skal lave arbejdstilbud

for at bryde indrejseforbuddet i praksis

straffene dog en hel del kortere jeg tror at rigtig mange danskere

kan se det i tv avisen kan læse om det i helt almindelige aviser altså at kriminelle udlændinge blæser på deres udvisningsdomme og på dansk lovgivning jeg bliver selv forarget og jeg synes ikke vi gør det godt nok

derfor en vigtig debat som dansk folkeparti rejser i dag for vi kan som retssamfund jo ikke leve med at vores regler og domme ikke respekteres så må man seriøst overveje om sanktionerne er skrappe nok og ideelt set ser jeg gerne at vi sender et signal

udviste kriminelle der ønsker at rejse ind i danmark igen om at det er ubehageligt at blive taget det er ikke noget man skal ønske det er faktisk rigtig rigtig rigtig trist hvis det sker i udgangspunktet er det derfor en besnærende tanke at skærpe minimumsstraffen logikken er klar så kan folk lære det venstre er sikre på at grænsen på en år er det helt rigtige niveau det må bero på en nærmere overvejelse

tvivl om hvorvidt det har en afskrækkende virkning at afsone i

jo trods alt er temmelig civiliserede der er mange spændende tilbud man kan gå på arbejde man kan endda tjene penge

har været fremme i dagspressen om at fængsler i danmark og øvrige nordiske lande ikke virker specielt afskrækkende på kriminelle østeuropæere faktisk har man i flere medier kunnet læse at folk ser frem til at komme i dansk fængsel hvilket jo i sig selv er ubehagelig overraskende læsning kort sagt er komforten altså langt over hvad en gennemsnitsrumæner oplever i dagligdagen og man får endda lommepenge mens man er i fængsel derfor hæfter jeg mig også ved bemærkningerne til beslutningsforslaget hvoraf det fremgår at forslaget skal ses i sammenhæng med beslutningsforslag

og derefter udsendt til afsoning i deres hjemland blandt redskaberne var blandt andet de bilaterale aftaler som ministeren tidligere redegjorde for og en genforhandling af eu reglerne hasteprocedurer ved domstolene og et tættere samarbejde om forebyggelse og efterforskning det beslutningsforslag altså b elleve står venstre ved og vi er enige med forslagsstillerne til dette beslutningsforslag i at man ikke kan se forslaget isoleret fra

til politiske drøftelser af hvordan vi kan forbedre mulighederne for at lade kriminelle udlændinge afsone dom i deres hjemland tak

intet statistisk grundlag for at kunne udtale mig om hvad en given minimumsstraf vil gøre for området

hvad hendes bud på en minimumsstraf kunne være

vokset de seneste år

synes jeg dog det er vigtigt at bemærke at stigningen af

og administrative udvisninger dermed er der også sket en markant stigning i antallet af gældende indrejseforbud derudover er varigheden af de tildelte

holde sig for øje i den her debat derudover har regeringen igangsat en styrkelse af den politimæssige indsats på hele udlændingekontrolområdet herunder en øget indsats på tværs af myndigheder i kampen mod social dumping hvilket ligeledes har medført pågribelse af blandt andet personer som opholder sig i landet i strid med et indrejseforbud tallene skal derfor ses på baggrund af den øgede mængde af mulige overtrædelser og en styrket indsats for at fange dem der overtræder deres indrejseforbud når det er sagt vil en vedtagelse af det

beslutningsforslag vi drøfter i dag pålægge regeringen at indføre

på mindst en års fængsel såfremt indrejseforbuddet

fratages domstolene mulighed for konkret at vurdere omstændighederne i den enkelte sag

uholdbart og bør efter min overbevisning så vidt muligt undgås

netop et domstolssystem så straffen ikke bare passer til forbrydelsen men også både til forbryderen og de

ved at indføre minimumsstraffe risikerer man derfor at ramme personer uforholdsmæssigt hårdt

vejen frem særlig ikke da der allerede i dag

straffe den der overtræder et indrejseforbud med fængsel i indtil tre år det er en håndfast

mærkbar sanktionsmulighed der senest blev forhøjet i to tusind og elleve det er socialdemokraternes opfattelse at det er et passende niveau

jeg henvise til hvad justitsministeren

sagde blandt andet i forhold til det øgede samarbejde

på internationalt niveau det er jo også det

socialdemokraterne støtter op om ikke overraskende og samtidig

har etableret udlændingekontrolenheder

mit

og elleve har jo allerede i de grænseområder hvor de opererer blandt andet her i københavn som er

og udvist mere end fem hundrede personer der havde ulovligt ophold her

at vi ikke gør noget og gør noget nyt

det er fair nok at man har de her samtaler med sine eu kollegaer

mere kontrol ved grænsen fordi man ikke mener at det hjælper noget at have mere kontrol og man ikke ønsker at tilføre flere ressourcer til de dele af politiet der håndterer det her og man ikke ønsker højere straffe hvad ønsker man så konkret at gøre af nye ting

opholder sig i danmark og i oktober to tusind og tolv var svaret det

af schengen og det respekterer vi det er helt okay at der her

en klar forskel mellem socialdemokraterne og dansk folkeparti og den uenighed kommer til at bestå

her i folketingssalen argumentere imod højere fængselsstraffe til kriminelle udlændinge fordi de danske fængsler

er blevet for hyggelige at være i det synes jeg er

indrette sin argumentation på det kunne godt være man så

om de danske fængsler så skulle være så hyggelige at være i for kriminelle udlændinge det

bare en tanke og den arbejder vi meget gerne videre med fra dansk folkepartis side

var ministeren der sagde det vi kan ikke give højere fængselsstraffe fordi det er

for nemt at være i de danske fængsler de får for mange penge når de er i de danske fængsler og derfor sender de dem tilbage

kan argumentere imod et forslag på den måde er da lidt specielt baggrunden for at vi er kommet med det her beslutningsforslag

at antallet af udviste kriminelle udlændinge som trodser et indrejseforbud ved at rejse tilbage til danmark er steget

i de senere år antallet af udviste kriminelle udlændinge der overtræder et forbud mod at rejse ind i danmark er fordoblet i to tusind og tolv sammenlignet med antallet i to tusind og syv

udenlandske kriminelle der har et indrejseforbud tager tilbage til danmark og begår nye lovovertrædelser

en gang imellem de samme udviste kriminelle som gentagne gange rejser tilbage til danmark det har også været fremme i dagspressen og det er jo fordi de nuværende fængselsstraffe ikke er på et afskrækkende niveau danmarks deltagelse i schengensamarbejdet gør det vanskeligt for danmark at øge grænsekontrollen for at stoppe de udviste udlændinge når de søger tilbage til danmark og derfor er der efter vores opfattelse behov for at skærpe straffen for overtrædelse af indrejseforbud for at imødegå det stigende problem jeg skal også sige at samtidig med dette forslag fremsætter vi også

et forslag om at indføre en forbedret grænsekontrol men det kommer jo på et senere tidspunkt der bliver ofte givet meget

bøde eller få måneders fængsel selv ved gentagne overtrædelser af

imødegå det stigende problem med udenlandske kriminelle der rejser tilbage til danmark og begår

jeg er glad for at der var nogle partier blandt

jeg håber det er noget som man kan arbejde videre med på et senere tidspunkt så vil jeg opfordre

hvis ministeren mener det er alt for hyggeligt for kriminelle udlændinge at være i danske fængsler

under visse omstændigheder i fængslerne og som man så sender tilbage til sit hjemland det

at det er med til at gøre det mindre attraktivt at komme til danmark og begå kriminalitet så lad os da se fordomsfrit på det alt andet ville da være fjollet når nu der er politikere herinde i parlamentet der mener at højere straffe til kriminelle udlændinge ikke

man får og gør man ikke det skal man traffes herfor så langt er vi enige men hvis målet er at færre udviste udlændinge

vil have nogen betydning for dansk folkeparti har jo det udgangspunkt at man kan straffe sig

hvis bare man straffer hårdere så opfører alverdens borgere sig

så det men det gør de ikke og det virker desværre ikke selv om vi så tredoblede det nuværende strafniveau tror jeg ikke

end at danske fængsler ville blive fyldt

at de så bare skal afsone i deres hjemland men hvad hvis deres hjemland ikke vil tage imod

sende dem hen det har vi aldrig hørt dansk folkeparti komme med et bud på regeringen og justitsministeren arbejder igennem eu ligesom den tidligere regering faktisk også gjorde det på at få aftaler med andre europæiske lande så vi i det mindste kan få et samarbejde med klare udleveringsaftaler det er en af vejene at gå regeringen har forstærket kontrolindsatsen i forhold til udlændinge som opholder sig ulovligt i landet

række politikredse er der de særlige udlændingekontrolgrupper det gør en forskel og den indsats skal vi styrke

på den baggrund kan radikale venstre

jo i to tusind og elleve

se det som et udtryk for at det ikke

nødt til at se på at et indrejseforbud dækker over en kæmpestor gruppe af mennesker

kriminalitet men der er altså også en stor gruppe af folk som får et indrejseforbud

en stigning i antallet af mennesker som kommer hertil for

er dem vi har lyst til at ramme med en strafskærpelse så vi har også med en paragraf at gøre som skal favne meget bredt skal vi så lade være med at gøre noget nej det synes jeg ikke vi skal jeg synes vi skal koncentrere os om risikoen for at

kriminalitet kommer jo primært for at lave indbrud og der tror jeg godt vi kunne arbejde med vores opklaringsprocent så der rent faktisk også blev en markant konsekvens ved at komme til danmark og

kriminalitet det tror jeg

indgå i overvejelserne om det lige er danmark man skal tage til vi kunne også sikre vores huse bedre i holland er man kommet rigtig langt ved at stille krav til

indbrudssikring det har medført et fald

det er nogle af de lavthængende frugter som vi godt kunne

i københavn har man forholdsvis stor succes med at få dem sendt hjem og lave

opsøgende arbejde og det kunne vi sådan set godt udbrede vi skal gøre mere ved social dumping i forhold til nogle af dem som kommer her ulovligt og og arbejder i forskellige brancher men jeg ser det først og fremmest som et spørgsmål om at gå noget hårdere efter bagmændene fordi det jo er dem der gør det muligt

der er en efterspørgsel efter de her mennesker

en hel del vi kan gøre hvis det er overtrædelser af indrejseforbud som

er jo bare det komplicerede ved det her at en hel del af dem har nogle netværk heroppe

der derfor også er en meget meget stærk trang til at komme tilbage og det er jo en udfordring som ikke sådan lige lader sig løse men jeg men jeg må sige at sf ikke kan støtte

med udenlandsk baggrund som som ikke bor i danmark

men kommer fra et andet eu land

de skal afsone i deres hjemland det ved man jo godt ikke sådan lige er til at gøre så så allerede der

at hvis man begår kriminalitet i danmark uanset om man kommer fra slagelse eller italien eller polen

så kan man også få et

får de deres straf og de får også et indrejseforbud når det er det der har været formålet hele vejen igennem

får de en højere straf hvis de begår den

samme form for kriminalitet igen og de får også en straf for at overtræde deres indrejseforbud overtræder man indrejseforbuddet to gange

en meget logisk måde vores straffesystem er bygget op på og det

sådan set fint nok men det er to forskellige kriminelle handlinger om man bryder ind i et hus eller om man overtræder sit indrejseforbud og de

kriminelle handlinger skal ikke straffes afhængigt af hinanden og det her forslag lægger jo op til

afsonet sin straf og fået et indrejseforbud kommer tilbage

at begå indbrud igen og det er altså en mystisk form

altså at der skal være et forhold imellem hvor grov forbrydelse man har begået

for at overtræde et indrejseforbud ikke for at begå indbrud men for at overtræde et indrejseforbud altså at sætte sine ben på dansk jord så er det decideret grundlæggende uproportionalt

straffe i vores straffelov så vil der altså være mennesker der har begået vold får en lavere straf end nogle som bare har sat deres ben på dansk jord det er at skævvride

som vi bør diskutere mere indgående men det handler selvfølgelig om forebyggelse

tværs af landegrænser og så handler det da også om at når man så gør sådan

sker det ikke kan tillægsstraf ironisk nok have den modsatte effekt

er et attraktivt sted at opholde sig der er lys og varme og faste måltider og der er sågar mulighed for

derfor mener vi i liberal alliance at vi skal sætte alle kræfter ind

at få skabt en praksis hvor udlændinge afsoner i hjemlandet vi er på vej og vi har deltaget i det politiske arbejde for at sørge for at flere udlændinge kan afsone i hjemlandet

en tillægsstraf kommer derefter det er den rigtige måde at gøre tingene på hvis vi vil opnå det vi ønsker færre kriminelle udlændinge i danmark

således enige i intentionen i forslaget men uenige i prioriteringen dertil kommer at vi grundlæggende mener at straffens længde skal udmåles af domstolene ikke af politikerne forslag b en og firs indeholder en minimumsstraf på en år det kan umiddelbart lyde fornuftigt men det er aldrig muligt for os der sidder herinde på borgen at gennemskue den virkelighed domstolene opererer i og de forskellige sager der kan komme der

jeg har desuden

venstres ordførers opfordring til at at partierne indkaldes af ministeren til en drøftelse

det vil jeg meget gerne tilslutte mig men kommer b en og firs til afstemning

blot sige at vores beslutningsforslag ikke er glemt

den nye procedure med at have første behandling i udvalget og så kan vi jo

mødes ved andenbehandlingen men den tid den glæde

vi for det første mener at det skal have en konsekvens at man

man er jo ikke et sekund i tvivl om at man

fået et indrejseforbud har man ikke bare fået det at vide

opdager at hov nu står man pludselig i kolding altså det gør man jo ikke

meget meget bevidst handling at overtræde et indrejseforbud det

man kommer til ved et uheld derfor ved man godt hvad det er man gør og derfor

når man skærper straffen for overtrædelse af indrejseforbud

man selv efter de nuværende regler har mulighed for at sende de pågældende hjem til afsoning i eget hjemland det har man

med de straffe der bliver givet i dag for straffen ligger jo typisk på mellem ti og tredive dages fængsel

hjem så de sidder i dag i danske fængsler og fylder op hvis man lavede

for at sende dem hjem til afsoning i eget hjemland den anden side

ryge hjem til afsoning i eget hjemlands fængsler det er virkelig noget man har respekt

og jeg skulle ikke have noget af at sidde der

forskel på hvad man kommer fra og hvad man er vant til og der er der altså nogle

fantastisk højskoleophold at få lov til at sidde i et dansk fængsel og det duer jo ikke det betyder ikke at vi skal ændre de danske fængselsforhold for det mener jeg ikke

grund til at kravle ned på andres niveau men det vi skal gøre

eget hjemland der afholder udgiften til at finansiere at de sidder i et fængsel det synes jeg også lige skal med vi har som sagt

hundrede og ni der minder meget om det her der er dog nogle afgørende forskelle der gør at vi ikke sådan helt er klar til at stemme for dansk folkepartis

at den skærpede straf skal være i forhold til de personer der er udvist på grund af kriminalitet altså at man har lavet

udvist på det grundlag og ikke i alle mulige andre tilfælde det kan være at man har overskredet fristen for hvornår man skulle have været udrejst af landet og så videre det har vi ikke med så forudsætningen for at man kommer ind under vores forslag er altså at man har begået kriminalitet i danmark og er blevet udvist på det grundlag det er så

har vi så været lidt mere kontante end dansk folkeparti

at det er vores opfattelse at den her straf skal man have allerede første gang man overtræder et indrejseforbud der

man jo kunne finde ud af at lave et ændringsforslag til b en og firs hvis det var det men det vi også har og

anden principiel forskel på dansk folkepartis tilgang til det og

formildende omstændigheder eller lignende nogle særlige forhold der gør at det vil være helt uproportionalt at man gør det

at vi er med på det med med en års fængsel men

at det som udgangspunkt fastsættes til det så har domstolene nemlig mulighed for at fravige det i helt særlige tilfælde men altså vi er enige i at

vi har en opfattelse af at det ikke virker særlig afskrækkende at man risikerer at komme til at sidde ti dage i et dansk fængsel når man overtræder et indrejseforbud

vi har en klar opfattelse af at det vil have en præventiv effekt hvis man skærpede det her vi ved at omrejsende kriminelle

meget nøje øje med hvor det kan betale sig at begå forbrydelsen henne

derfor er der ingen tvivl om at skærpede vi straffene så man som udgangspunkt fik en års fængsel

også efter de nugældende eu regler kunne sende vedkommende hjem til afsoning i eget hjemland og det er som sagt det eneste de har respekt for ikke mindst jævnfør deres egne

i et dansk fængsel men rent faktisk kommer hjem til afsoning i eget hjemlands fængsler det er helt afgørende for os

der har begået kriminalitet i danmark

når de vender tilbage til danmark og overtræder indrejseforbuddet

er det typisk for at begå fornyet kriminalitet det er ikke sikkert at man lige når at fange dem i at begå fornyet

meget meget meget stor sandsynlighed for at de kommer til at gøre så det er for at holde dem ude af landet og det er for at beskytte den danske befolkning mod omrejsende udenlandske kriminelle som kommer hertil og blandt andet laver indbrud hjemmerøverier og så videre det

vi også på den måde endnu mere effektivt kan sørge for at udenlandske kriminelle kommer hjem og afsoner i eget fængsel og hvis vi er enige om at det er det

at de skal hjem og afsone så glæder jeg mig til at socialdemokratiet støtter det forslag om

at i øvrigt heller ikke det jeg mener nu kan man

heller ikke sige det videre til andre uden at vide at man så siger noget der er forkert vi har i dag nogle fængsler i danmark som jeg synes vi godt kan være bekendt vi har nogle fængsler som

på at sørge for at dagligdagen i fængslerne

arbejder på at hjælpe de indsatte sådan at de forhåbentlig kan stille sig et bedre sted i tilværelsen når de har afsluttet deres afsoning end

blot for lige at understrege den pointe

lave sådan nogle særlige fængsler for mennesker som kommer fra andre lande og som så ikke skal have det på samme måde som øvrige indsatte

så bare inden man går videre med de tanker blot nævne at der er visse regler for hvad vi kan tillade os at gøre og hvordan vi skal behandle vores indsatte og også

undgår at skele til om man kommer fra det ene

er udvist giver det ikke meget mening at modtage danskundervisning

ikke nogen mening i at få lavet nogle fængsler som er så elendige og hvor man kun får vand og brød fordi det

er ikke et luksusophold det er bestemt ikke skægt at være der og det skal det måske heller ikke være

give længere straffe det vil betyde at vi vil have nogle udenlandske statsborgere længere tid i vores fængsler

per måned sådan i snit at være her

udenlandske statsborgere til at sidde længere tid i vores fængsler det vil være en belastning for de øvrige indsatte i fængslerne det vil være en belastning for vores fængselsfunktionærer alt i alt kan

som helst godt i det det som man gerne vil fremme fra dansk folkepartis side

det skal have en afskrækkende effekt og ja jeg tror måske det er bedre

bruge nogle andre værktøjer end lige dansk politi lavet en national strategi for den operative indsats mod tilrejsende kriminelle og

det betyder også at man kan deltage i noget aktivering

være at man laver hylder at man samler tøjklemmer at man laver et eller andet som man modtager

er måske tretten kroner i timen eller deromkring det er ikke meget men det er dog så meget at man kan samle nogle tusinde kroner sammen om måneden som man i givet fald vil kunne sende hjem i nogle lande er det en indtægt som er lige så stor som den man i øvrigt ellers ville kunne tjene eller ville kunne få i pension derfor ser man selvfølgelig anderledes på hvor attraktivt det

i forhold til andre lande men vi kan altså ikke sige til de indsatte i vores fængsler at hvis man ikke har den samme baggrund så vil man eksempelvis ikke få adgang til aktivering

altså betyde at vi så ville få nogle indsatte

og finde tiden meget meget lang

styre miljøet inde i fængslerne det er fornuftigt at folk har noget at tage sig til det er fornuftigt at der er en hverdag og det er fornuftigt at det kører så vi kan ikke og vi skal ikke gå ind og lave anderledes forhold for dem som kommer andre steder fra aktiveringen eller beskæftigelsen eller hvad man vil kalde den har mange forskellige formål i vores fængsler det skal vi ikke gå ind og pille ved og vi kan i øvrigt heller ikke gå ind og lave

sige det en gang til jeg har ikke givet udtryk for

man ved at når den først lukker i så går der lang tid inden den åbnes igen

vi ville få flere indsatte i vores fængsler som ville fylde op og som vi ville skulle betale

lige understrege alle pointerne en gang til

måske bedre at de sad i fængsel

hyggeligt at sidde i et dansk fængsel sådan forstod jeg

at det var for godt at sidde i et dansk fængsel og det

var den store straf for nogen af dem som det her beslutningsforslag omhandler men det kan man altid slå op og se efterfølgende men jeg kan bare gøre opmærksom på en artikel på

i øvrigt tjene lidt ekstra og det gør så at han sender penge hjem til familien i hjemlandet ifølge flere danske fængsler som

meget normalt at det er sådan og den pågældende person fra rumænien

ligefrem til at man skal tage til danmark og lave kriminalitet fordi her er det let og dejligt så måske var der alligevel noget om snakken det er meget attraktivt

få tag over hovedet samtidig med at man kan

er nogen grund til at sørge for at der bliver

præcis for at imødekomme at jeg ikke synes det her er særlig spændende men svaret er ikke som

at hvis man kommer fra nogle eu lande hvor man ikke har behov for at have den samme købekraft som i danmark

gå til eu og undersøge om det var muligt vil regeringen så også gå til eu og undersøge om det er muligt at man i forhold til udbetaling af penge kontanter til folk der er indsat i danske fængsler også der kan differentiere så hvis man kommer fra et land hvor

den samme købekraft som i danmark så kan man få udbetalt et lavere beløb vil man der gøre det

og indskrive en udvist kriminel i et dansk fængsel er mindre end

på asylområdet hvor ministeren netop på min gamle kaserne sjælsmark

når man har folk til at sidde inde selvfølgelig koster det også penge når politiet render rundt og leder efter folk og når de opsøger folk men det er jo en del af det

være et retssamfund og et samfund hvor vi gerne vil have der skal være lov og orden og hvor folk er her på lovligt ophold derfor prioriterer vi jo den her indsats

skat og politi arbejder på lige præcis at finde dem som er

vi gerne vil undersøge om de får den rigtige løn er der tale om social dumping er der tale om mennesker som bliver udnyttet der er jo mange aspekter i det

nok trods alt er i overkanten

ordet

hvis man lavede en regel om at eu statsborgere skal medvirke aktivt til at dokumentere deres lovlige ophold

for eksempel stillede krav om dokumentation for indrejsetidspunkt jeg ved ikke om nogle af os andre kunne forestille os at vi rejste rundt i europa og pludselig blev holdt op af politiet som gerne ville se dokumentation på hvornår vi

dokumentation og det ville på mange måder være en mærkelig ting

vi kan støtte op om vi

det bestemteste afvise det det er ikke bare i strid med eu retten

sidste gang debatten var fremme tror jeg sågar det var en tidligere formand

østeuropæere eu borgere der kommer til danmark som ikke kan forsørge sig selv og som

i parker offentlige anlæg

godt nok en stor indsats vi kører i området men problemet er

meget meget svært at udvise dem selv om de helt åbenlyst ikke kan forsørge sig selv fordi reglerne er indrettet som de er derfor har vi et beslutningsforslag som siger

hvis man søger arbejde men man har altså lige til opgave at sørge for at man kan dokumentere at man er her jævnfør gældende regler hvad i alverden er

gerne vil så ville det være det samme som at vi ikke kunne være med længere

være dårligt for danmark hvis vi indførte

ønske at det bliver indført for jeg støtter det virkelig ikke der er problemer med kriminelle kriminelle hjemløse der er problemer med kriminelle asylansøgere der er problemer med folk som bare er hjemløse eller asylansøgere eller kriminelle eller det ene eller det andet og det må man håndtere i hver sit spor men at begynde at kræve at folk skal have dokumenter på sig om hvornår de er rejst ind hører altså stort set til i andre samfundsmodeller

vi skal sammenligne os med jeg synes det er et helt uhyrligt forslag for at sige

så får de danske myndigheder godt nok travlt

hvorfor man vil være her ja så kan den pågældende

danske myndighed at modbevise

skal redegøre for hvorfor man ønsker at komme ind i danmark og skal leve op til de krav som myndighederne stiller

der gælder i forhold til eu borgere skal eu borgere dokumentere at de

med eu reglerne om den frie bevægelighed

ske sådan at politiet drager omsorg for at der kan ske en tvangsmæssig udsendelse

komme af med dem som som vi gerne

er kommet til landet og er her igennem en længere periode antallet af udenlandske eu borgere var ifølge beslutningsforslaget et sted mellem to hundrede og fem hundrede i to tusind og tretten i dag er det

at myndighederne skal bevise om en eu borger har opholdt sig i landet mere end de tilladte måneder men myndighederne har svært ved at løfte denne bevisbyrde derfor gør den nuværende ordning det ifølge forslagsstillerne umuligt at udvise de pågældende borgere

fremgår af beslutningsforslaget at der allerede findes bestemmelser i udlændingeloven hvor udlændinge i visse sagstyper skal medvirke til belysning og behandling af

medvirkningsbestemmelse ved dokumentation af lovligt ophold i landet baggrunden er som sagt at det i praksis er en umulig opgave for myndighederne at løfte bevisbyrden i forhold til den her type sager derimod kan den pågældende hjemløse eller eu borger generelt langt lettere selv dokumentere sit lovlige ophold ifølge logikken

indføre en regel om medvirken til oplysning og dokumentation af lovligt ophold venstre ønsker afgjort ikke at danmark skal ende som eus socialkontor

svært ved at forestille mig at andre partier i folketinget ønsker sig venstre finder at

skrides ind over for eu borgere der opholder sig ulovligt eller for længe eller på et falsk grundlag her i landet

mit indtryk at et stort antal borgere i danmark føler sig generet eller ligefrem forulempet af eu borgere der

overnatte der klunse rode tigge og forrette deres nødtørft er de til generel gene for

endvidere begås der en stor varierende form for kriminalitet lommetyveri indbrud bedrageri

skal vi sikre at myndighederne har de fornødne redskaber redskaber som vel at mærke kan anvendes inden for eu rettens rammer og naturligvis under hensyntagen

alles retssikkerhed det er forslagsstillernes opfattelse forslagsstillernes opfattelse at forslaget iagttager denne eu ret fordi eus opholdsdirektiv artikel fem og tredive indeholder en bestemmelse om misbrug af rettigheder ifølge artiklen kan medlemsstater træffe de nødvendige foranstaltninger til at nægte og ophæve og endda tilbagekalde rettigheder i henhold til direktivet vel at mærke hvis der er tale om misbrug af rettigheder eller om svig venstre bakker op om forslagsstillernes ønske om at forhindre eu borgere i at snyde og omgå reglerne vi ser derfor frem til udvalgsarbejdet og her vil det blandt andet blive afklaret om den foreslåede ændring kan rummes inden for eu direktivet

tvivlende over for og først derefter vil

beslutningsforslag fremsat af dansk folkeparti der handler om eu borgeres dokumentation for deres lovlige ophold i danmark hvis det bliver vedtaget pålægges regeringen at fremsætte lovforslag der betyder at eu borgere egenhændigt skal løfte bevisbyrden for deres lovlige ophold i

det er efter socialdemokraternes overbevisning i strid med det europæiske opholdsdirektiv hvorfor jeg allerede her kan afsløre at vi ikke kan støtte beslutningsforslaget derudover er der flere punkter der skaber problemer for nok er det centralt at man kun opholder sig i danmark hvis man

det altså desuden vigtigt at holde sig tre forhold for øje

der er nemlig tale om en grænseoverskridende problematik der ligeledes kræver en grænseoverskridende løsning netop i eu regi

regeringen givet udtryk for at problemet prioriteres højt justitsministeren var også inde på hvor højt

problem der kræver en indsats at komme til livs og

det selvfølgelig også tilfredsstillende at notere sig at der er foregået en offensiv politiindsats med fokus på kontrol af udlændinges opholdsgrundlag mod relevante brancher

og det er gjort på baggrund af aktuelle sikkerhedsvurderinger et eksempel herpå er udlændingekontrolgruppen i københavns politi den har siden sin oprettelse i efteråret to tusind og elleve behandlet flere

syv hundrede sager og fået udvist mere end fem hundrede personer det synes jeg er

der allerede findes effektive værktøjer til at komme problematikker om ulovligt ophold til livs inden for den nuværende lovgivning for det andet

en løsning der i bedste fald fungerer som et hurtigt snuptag

en symptombehandling den virkelige sygdom fattigdom og hjemløshed i europa forholder

og det skaber altså ikke holdbare resultater på den lange bane for selv om vi ikke accepterer ulovligt ophold skal vi altså tage hensyn til de helbredsmæssige og sociale forhold som for eksempel gør sig gældende for hjemløse mennesker og alt andet vil være inhumant for det tredje

det naturligvis ikke være muligt at vedtage en lovgivning som udelukkende omhandler hjemløse

medføre en urimelig mistænkeliggørelse af alle eu borgere der kommer til danmark for at arbejde og studere eller bare som turister det strider imod grundtanken i det europæiske fællesskab og vil naturligvis også ramme de danskere der måtte tage ud i europa for at dygtiggøre

samlet set er det altså en central problematik

løsningen skudt forbi målet og som

de skal redegøre for hvilken uddannelse de studerer på og hvad der er formålet med deres ophold i danmark alle de udlændinge må man jo så også ud fra den

skal ses på det formål hvormed man kommer til landet og det er jo faktisk en af de pointer jeg forsøgte at

at mistænkeliggøre studerende der kommer

skulle kunne tilegne sig kompetencer vi ønsker heller ikke at mistænkeliggøre turister der ønsker at komme hertil som gæster i vores land vi ønsker ikke at mistænkeliggøre folk når det er sådan at man kommer

i en situation hvor bevisbyrden som dansk folkeparti ønsker skal vendes om så jeg synes ikke man bør blande alle mulige andre formål med ind i den her

en der skal familiesammenføres og vil ind i danmark så chikanerer vi uskyldige mennesker fordi vi stiller krav om at de skal dokumentere at de faktisk lever op til reglerne men vi er jo

vi også opstille et værn

bekræfte at eus opholdsdirektiv faktisk giver medlemsstaterne lov til at bekæmpe svig svindel og så videre har man nogen initiativer i

på den måde har man også nedbragt antallet af de typer som netop opholder sig

til at skulle begynde nærmest på gadeplan at kontakte og presse folk til at identificere sig på den facon som det helt tydeligvis er dansk folkepartis ordførers ønske

uden risiko for at blive stoppet på gaden af politiet og

bevise at vi ikke opholder os ulovligt i landet vi hylder det europæiske samarbejde og den frie bevægelighed og det fællesskab

for danmark dansk folkeparti ønsker jo ofte at tegne et billede af det radikale venstre som et parti der går ind for helt åbne grænser og at alle udlændinge kan komme og at vi ikke med til at sende udlændinge ud af landet selv om de ikke har begået kriminalitet

folkeparti at vi meget gerne vil sende kriminelle udlændinge ud af danmark også når det er europæiske kriminelle men vi skal bruge de rigtige redskaber og dette forslag er ikke et af dem

er pakket ind i høje grænsebomme og vi ønsker ikke at møde andre borgere der kommer hertil med mistænkeliggørelse vi ønsker et åbent danmark og

europa hvor vi står vagt om noget af det fineste vi har nemlig den frie

disse ord skal jeg gentage at radikale venstre ikke kan støtte beslutningsforslaget

ikke kriminelle mennesker

kommet i problemer har fået et misbrug eller har mistet deres arbejde

selv kan finde tilbage til deres hjemlande jeg synes måske det er ret voldsomt at kræve at alle eu borgere aktivt skal dokumentere deres lovlige ophold for at

to hundrede hjemløse i københavn

langt de fleste eu borgere der kommer hertil kommer

for at læse eller for at arbejde de betaler

gør det de skal og ja så er der nogle som er hjemløse

burde komme tilbage til deres hjemlande

udlændinge og integrationsudvalget var ude at besøge den enhed i københavn som rent faktisk sørger for at det kan ske

når de kommer hjem kan lave opsøgende arbejde for at finde dem

også har et godt samarbejde med ambassaderne det tror jeg helt klar er vejen frem hvis man skal løse

vi har arbejdsgivere som åbenbart er villige til at udnytte folk på det groveste og lade dem udføre arbejde under usle vilkår

jeg er med på at de ikke skal være her hvis de ikke har et lovligt ophold og hvis de ikke har lovligt arbejde og selvfølgelig skal vi arbejde på at få dem sendt hjem men jeg synes det er en smule

vil skal gøre alt det andet gode vi gør nemlig vores aktioner mod social dumping

sat rigtig meget fokus på og sf var med til at sætte fokus på det da vi var i regering vi skal

aktioner som afslører de her bagmænd og vi skal sørge for at få dem knaldet

fra talerstolen i dag talt for at ændre menneskehandelsparagraffen så vi bl a kan gå efter dem

som holder folk under slavelignende forhold og bruger dem til at løse opgaver i for eksempel rengøringsbranchen

der er mange andre ting vi kan arbejde videre med og jeg tror ikke det her forslag løser problemstillingen derfor

skal man være så heldig at komme ind med en togbillet eller

særlig hensigtsmæssigt og

godt tænke mig at tale lidt om det formål der øjensynlig er med forslaget

om udenlandske hjemløse mennesker som ikke har noget sted at bo mennesker som bor i parker rundtomkring i danmark og

det at kigge på de mennesker

virker temmelig gammeldags

menneskelige skæbner mennesker der kommer til danmark gør det for langt de flestes vedkommende fordi de har en drøm om at finde et arbejde og få et bedre liv for dem selv og måske nogle børn de har derhjemme rigtig mange af dem kommer til danmark og har ikke forståelse for at alting ikke kan lade sig gøre her og at man ikke bare kan finde et arbejde mange ender så med

på at bo i danmark mens de søger arbejde finder ikke noget begynder at leve på gaden og så ender de

i en social deroute som som til sidst medfører nogle rigtig frygtelige menneskeskæbner nogle af dem vil også ende med at være så udsatte at at de begår kriminalitet for at overleve dagen og vejen

socialt problem som vi kan løse hvis vi vil hvis vi vil indse problemerne vi har flere gange

side foreslået at vi opretter et rådgivningscenter for udenlandske arbejdsløse altså at

kan komme ind og få rådgivning om hvad mulighederne egentlig er på det danske arbejdsmarked hvordan får man et sygesikringsbevis hvis det er det man skal have hvis man endelig finder et arbejde hvordan sørger man så

for at man kan få den bankkonto der gør at man kan få udbetalt sin løn og så videre og hvilke forventninger kan man egentlig have til det danske arbejdsmarked det kan vi ikke finde flertal for vi har også foreslået at man laver et transitrum til udenlandske hjemløse fordi rigtig mange af dem som ender

har måske ikke engang pengene til rejsen skammer sig måske over at komme tilbage fordi

de er endnu fattigere end de var da de rejste hjemmefra og hvis vi laver et transitrum hvor de kan få et bad og et rent sæt tøj og en billet hjem og støtte til det

være at der var flere af dem som tog hjem til deres familier i stedet for at leve på de danske gader

som mennesker og det ved jeg jo godt dansk folkeparti har en lille smule svært ved

det egentlig er dansk folkeparti gerne vil have ud af det her i forhold til udenlandske hjemløse og det der må være den logiske konsekvens er jo at

køre rundt til parker og gader i danmark og så skal de udpege folk

eller også bare alle der er hjemløse og spørge dem om hvornår de er rejst ind i landet

skal vi starte en lang lang sagsproces som koster danske skatteydere mange penge

vil vi virkelig gerne have sådan et korps der render rundt og samler hjemløse mennesker op og smider dem ud af landet

hører hjemme i socialudvalget og under socialministerens ressort

hvor det i praksis er umuligt for myndighederne at modbevise den pågældendes pågældendes påstand om lovligt ophold eu bør ikke være en social union sociale problemer skal håndteres af de enkelte lande det er således helt urimeligt hvis danske borgere skal betale for underhold af eu borgere fra andre lande der ikke er i stand til at forsørge sig selv

problemer vi er derfor positive over for forslaget

ændre reglerne således at det bliver lettere at identificere og hjemsende hjemløse eu borgere der er taget til danmark i forhold til den konkrete udformning af loven mener vi at det er vigtigt at det ikke bliver sådan at alle eu borgere til enhver tid skal bære pas på sig derfor foreslår vi at loven udformes således at borgeren i løbet af et tidsrum skal være i stand til at påvise sit lovlige ophold den præcise udformning af loven bør ske efter grundig høring af de myndigheder der i sidste ende vil komme til at administrere loven vi er ikke til sinds at indføre et bureaukratisk helvede der i praksis ikke kan efterleves og som vil trække tunge veksler på politi og sociale

det blev nævnt flere gange i løbet af forhandlingen at det ikke er muligt

en sådan regelændring i forhold til den gældende eu lovgivning

er det jo bare ét af rigtig mange eksempler på

eu lovgivningen er blevet så mangfoldig at det vanskeliggør egentlig national lovgivning

indføre lovgivning der passer til de danske vilkår og så må vi tage den kamp med

det jeg tror også at der er mange andre eu lande der har lignende problemer

eu er jo et område som er et fællesskab og

meningen med det fællesskab er netop at varer tjenesteydelser og personer kan bevæge sig frit over landegrænserne det synes vi jo er en fantastisk god ting

at vi holder fast i den fri bevægelighed for mennesker det er meget vigtigt men når det er sagt

kunne det jo godt være at vi kunne gå et skridt i retning af beslutningsforslaget her det er vi faktisk enig i at vi godt kunne gøre

er jo nogle der benytter sig af den fri bevægelighed til noget andet end det der var meningen med

ofte beruset svensker som også var subsistensløs

var stærkt påvirket af alkohol så gjorde vi det at vi skrev en kort rapport og så blev vedkommende udvist af danmark med indrejseforbud det gjorde man i løbet af et par timer og så

en sag ekspederet men det kan man ikke i eu

lidt underligt altså når nu vi havde den nemme adgang til det før i tiden blandt de nordiske lande hvorfor kan vi så ikke have den nemme adgang til det i eu det undrer mig at det ikke kan lade sig gøre

så kunne rode rundt i andre lande

og være til besvær og ulempe der det har aldrig været meningen så derfor burde det være lige så nemt i eu som det

var i sin tid i forhold til sverige det andet som jeg kan nævne

en indbygger i roskilde

og dér pludselig ikke har nogen penge på lommen og henvender sig til silkeborg kommune og siger gerne have hjælp siger man så i silkeborg kommune ja naturligvis nu skal du se her er et sted hvor du kan sove og nu skal du have noget at spise og du skal have kontanthjælp du skal have underhold du skal have

hvad gør man der man sender vedkommende med toget tilbage til roskilde fordi vedkommende kommer fra roskilde og dermed er det roskilde kommune der har opgaven med at tage hånd om den borger

det skal du få her er en togbillet

det må være der hvor vedkommende kommer fra at man har pligten til at tage hånd om det her menneske

ikke det fællesskab som vi gerne have for så er der alligevel nogle grænser der gør at de problemer der løber hen over grænsen

og det duer jo ikke så min opfordring er at vi på en

finder ud af at få indrettet spillereglerne på en sådan måde

så er hjælpen en togbillet tilbage igen så kan vi komme i den retning med beslutningsforslaget her synes vi

at det med at en eu borger skal medvirke aktivt til at dokumentere sit lovlige ophold

anderledes end det er for folk fra tredjelande altså hvis man kommer

sådan en uoverstigelig opgave det er jo ikke fordi vi kræver det umenneskelige af de her mennesker tværtimod skal de bare dokumentere det og så er det

set ikke sværere og så er den ikke længere og så går livet videre derefter så vi er relativt positive over for

anfægte den fri bevægelighed som vi har i eu men den fri bevægelighed

særlig nemt at tage en eu borger som render rundt i danmark uden en krone på lommen uden nogen returbillet

sende vedkommende tilbage hvis det endda ikke er umuligt at gøre det medmindre vedkommende

det så skal hedde det ene eller den andet og hvordan vi praktisk gør det må vi finde ud af men vi er enige i at de pågældende skal sendes retur hvor de kommer fra for det skal ikke være en belastning for danmark

give et sådan lidt firkantet eksempel hvis politiet

i stand til at forsørge sig selv så kan politiet udvise vedkommende

lidt underligt det er jo fordi man som eu borger har ret til at opholde sig i danmark i op til tre måneder efter indrejse ligesom arbejdssøgende eu borgere har ret til at opholde sig i landet i op til seks måneder jævnfør eus opholdsbekendtgørelse sådan en har vi også i dag er det myndighedernes opgave at bevise om en eu borger har opholdt sig i landet i mere end de tilladte måneder og hvis politiet for

har fået til opgave at fjerne en gruppe af østeuropæere eller hvad det nu kan være der camperer i for

så vil det være politiets ansvar at bevise om hver enkelt i gruppen har opholdt sig i landet i mere end de tilladte måneder erfaringen viser

myndighederne at løfte bevisbyrden i sådanne sager idet de pågældende meget belejligt ofte ikke er i besiddelse af materiale og papirer der kan dokumentere varigheden af deres ophold i danmark det er således meget tæt på at være umuligt

modbevise den pågældendes påstand om lovligt ophold den nuværende praksis gør det således muligt for for

hjemløse at opholde sig i danmark langt ud over de tilladte

politiets erfaring at en del udenlandske hjemløse begår forskellige former for kriminalitet det skaber utryghed for borgerne og det medfører desuden en øget udgiftspost for politi og retsvæsen alene af den grund er det jo sådan set ønskværdigt at man sikrer at eu borgere kun opholder sig i danmark i den tilladte periode

ophold i forladte bygninger i parker offentlige anlæg

gene for dem vores parker og vores offentlige anlæg er jo ikke skabt til beboelse

et problem for de borgere der ønsker at bruge de offentlige faciliteter parker

problemer og udfordringer det mener vi i

folkeparti så selv om politiet står

til reglerne så er det stort set umuligt at udvise personen der findes allerede i dag det synes jeg er væsentligt at understrege og derfor forstår jeg

hvorfor justitsministeren og andre partier bare så bombastisk har afvist det

udlændinge på en lang række områder skal medvirke til belysning og behandling af deres egen sag naturligvis kan et land tillade sig at opstille nogle regler og

der ønsker at komme ind i landet dokumenterer at de lever op til de regler alt andet er jo det glade vanvid det er jo sådan vi har på eu området nu i

den her problemstilling det er jo det glade vanvid folk kan komme og så kan de opholde sig i danmark i årevis

eu reglerne vi kunne have foreslået noget som nogle ville mene var langt værre

nogle eu regler på området de siger man kan være her i tre måneder og hvis man søger arbejde kan man være her op til seks måneder det tager vi udgangspunkt i men vi siger så bare at man så også

den periode og hvis man overtræder

konsekvens at man ikke længere må opholde sig i

hvis der er nogle regler og man overtræder reglerne

en konsekvens ellers er reglerne ligegyldige jeg mener ikke det kan være så svært at forstå

er der så meget i dansk politik jeg har også noteret mig at politikere ikke fra alle partier men politikere fra begge sider af folketingssalen

formand for integrationsudvalget fru trine bramsen

at politiet ikke kan løse de her problemer det er jo fordi politiet nok så tit

være opsøgende i forhold til de her grupper men de har ikke redskaberne i lovgivningen til

så vil jeg sige at det er vores opfattelse at hvis man gennemførte forslaget

betyde at antallet af de nævnte udlændinge antallet af udenlandske hjemløse i danmark

også betyde at man skulle bruge mindre på

når man så vælger at have et system hvor man ikke tager hensyn til det

opholde sig som hjemløse i danmark

rigtig lang tid uden mulighed for at forsørge sig selv og hvis de så alligevel forsørger sig selv og

stiger og stiger flere udenlandske hjemløse rundtomkring det er jo fordi der er så lidt kontrol så kontrol er desværre en gang imellem nødvendig tillid lyder altid så pænt

såfremt man fulgte herre martin henriksens

faktisk at nationalstaterne godt må tage initiativer som bekæmper svindel og som bekæmper at folk på ulovlig vis opholder sig på deres lands territorium

jo fair nok hvis man siger at man ikke vil støtte dansk folkepartis forslag

i årevis politikere fra mange forskellige partier her i

det er et problem når der er udenlandske hjemløse illegale indvandrere eu borgere som opholder sig i parker som opholder sig i forladte bygninger

som tjener til dagen og vejen ikke ved at have et lovligt arbejde

ved andre ting det er en gene for rigtig mange mennesker

kunne man jo komme med noget

og ressourcer og vi foreslår med vores

nemmere for politiet det er det vores forslag går ud på altså at det bliver nemmere for politiet integrationsudvalget og retsudvalget var jo for

siden på en tur hvor vi også besøgte københavns politi

politiet tilkendegav meget meget klart at problemet grundlæggende er

som åbenlyst ikke er i stand til at forsørge sig selv og som

udvidelse af den grønlandske retsplejelovs regler om omgørelse af påtaleopgivelser og tiltalefrafald

ikke gennemgå elementerne i forslaget men

at ændringerne er yderst fornuftige og eftersom

de støttes af både det grønlandske landsstyre departementet for sundhed og politimesteren i grønland

ser vi ingen grund til at ytre modstand mod det ud over det er lovforslaget forelagt grønlands selvstyre

til udtalelse som selvfølgelig vil indgå i det

anden del hvor man ønsker at udvide adgangen til at omgøre afgørelser om påtaleopgivelse og tiltalefrafald så det bliver muligt at omgøre de her afgørelser efter udløbet af omgørelsesfristen

kan dansk folkeparti også støtte i forhold til

folkepartis side at de grønlandske politikere har en pointe vi synes at det ville være ganske ganske udmærket hvis man hævede aldersgrænsen i dag er det jo sådan at man i danmark

er blevet udsat for seksuelt misbrug op til femten år

i særlige tilfælde også efter

jeg faktisk er en en udmærket pointe jeg synes

godt at man kunne imødekomme fra fra dansk side og hvis ikke det bliver i den her omgang

på et senere tidspunkt man kunne måske endda bruge det her som en anledning til at kigge på reglerne ikke bare i grønland og i danmark

på færøerne altså i hele rigsfællesskabet

bedre vilkår for nogle børn som har været i en meget meget

hvis en sigtelse er frafaldet men det er også vigtigt med retshåndhævelsen og retsfølelsen hvis der for eksempel efterfølgende sker en

og det dermed kan konstateres at den pågældende der er skepsis

fra grønlandske advokaters side men vi mener at lovforslaget rammer den rigtige balance nemlig balancen mellem hensynet til den sigtede der skal kunne indrette sig på at sagen er afgjort og hensynet til retshåndhævelsen

videoafhøringer af børn svarer til de danske regler her

det kan jo være en barsk oplevelse for børn og derfor er det vigtigt at kunne benytte videoafhøring af børn især i sager hvor barnet måske har været udsat for

bestemmelsen kommer kun til at gælde for børn under tolv år

jeg har bemærket at samtlige grønlandske partier er enige om at

svarende til den seksuelle lavalder det skal anføres

herunder barnets udvikling og psykiske tilstand der bevirker at man kan foretage videoafhøring også af ældre børn

vi afvente den udtalelse fra strafferetsplejeudvalget som justitsministeren har anmodet om så med de bemærkninger støtter det radikale venstre

og tiltalefrafald i retsplejeloven det tredje forhold er indsættelse af regler i retsplejeloven

anvendelse af psykiatriloven over for retspsykiatriske patienter

muligt at denne gruppe af mennesker får den fornødne hjælp

gives af institutioner og mennesker som har de fornødne forhold og kompetencer i sf synes vi det er

stor vigtighed at vi som retssamfund og samfund i det hele taget formår at hjælpe mennesker med alvorlige psykiske sygdomme selv om de har begået alvorlig kriminalitet

ved at behandle dem på lige fod med psykiatriske patienter

det er uforsvarligt at anbringe dem i lukkede fængsler her kan de ikke få den hjælp og behandling de har brug for deres lidelse vil formentlig kun blive forværret og det samme vil deres mulighed for en tilbagevenden til samfundet derfor skal de nødvendigvis anbringes på institutioner som møder det behov de har ændringerne i loven om omgørelse af påtaleopgivelser og tiltalefrafald skal fjerne de begrænsninger som der på nuværende tidspunkt er i grønlandsk lovgivning formålet er at personer som tidligere har været tiltalt i en sag skal kunne indstille sig på at sagen er endeligt afsluttet det er ikke rimeligt at skulle leve med risikoen for genoptagelse af tiltalen i en ubegrænset periode samtidig skal lovændringen sikre at det er muligt for myndighederne at omgøre påtaleopgivelser formålet er at undgå tilfælde hvor det ikke er muligt at omgøre påtalefrafald i alvorlige kriminalsager på den led undgår man eksempelvis at kriminelle efter omgørelsesfristen tilstår en alvorlig forbrydelse

en lovændring på det område vil skabe bedre forhold for myndigheder og sigtede personer indførelse af regler vedrørende optagelse og anvendelse af videoafhøring af børn sigter mod en systematisering af processen omkring videoafhøring og lovændringen skal skal sikre bedre vilkår for både barnet og den sigtede og mistænkte den praksis som lovforslaget beskriver er i bred udstrækning den som allerede benyttes og derfor har det mest af alt den karakter at vi sikrer det formelt for sf er det glædeligt at man med lovforslaget opstiller faste rammer for videoafhøring

børn som allerede har været udsat for eksempelvis seksuelle overgreb ikke lider mere overlast i forbindelse med et retsforløb vi synes også det er positivt at justitsministeren overvejer nærmere om man kan udvide

selve lovforslaget er en god ting

man så må sige retter op på fortidens synder

hvor den på en del punkter har haltet

forhold til

kun positivt i den forbindelse skal jeg måske dryppe en lille smule malurt i bægeret jeg ved godt det ikke direkte har noget med det her lovforslag at gøre men det handler jo om at man på grund af tilstanden i øvrigt i det grønlandske retsvæsen er nødt til

sende mange grønlændere til afsoning her i danmark fordi man mangler de fornødne faciliteter i grønland

men det skulle være mærkeligt om der ikke også blandt disse grønlændere som afsoner her i danmark findes et antal retspsykiatriske

der kan man selvfølgelig sige at det er godt at deres retstilstand forbedres men samtidig må vi jo erkende at den så halter bagud

det forhold at de er nødt til

med fare for en yderligere forværring af deres situation

mange tusind kilometers adskillelse fra familien

have den fornødne sociale kontakt

kan være med til at forværre disse afsoneres situation jeg synes det skal nævnes i den her sammenhæng selv om jeg godt ved at det ikke direkte har noget med det her lovforslag at gøre

kan vi også godt tilslutte os det er jo ikke så meget af hensyn til retssikkerheden for de pågældende men spørgsmålet om håndhævelse det lægges der heller ikke skjul på og den side af sagen skal der jo også tages hensyn til man kan måske sige at erfaringsgrundlaget er lidt tyndt i forhold til grønland hvad det her angår men det skal

få klare regler og retssikkerhed i forhold til videoafhøring af børn vi støtter også den del

det ønske der kommer fra det grønlandske landsting fra selvstyret om at man hæver aldersgrænsen til femten år som en god yderligere yderligere beskyttelse af børnene i den her sammenhæng og vi forstår ikke rigtig

argumenterne fra regeringens side ud over at man gerne vil høre hvad et udvalg har at sige om sagen det er selvfølgelig altid godt

om der ligger lidt automattænkning om at hvis det er sådan i danmark

skal det også være sådan i grønland det gjorde da ikke noget hvis man på nogle punkter

det ville være vældig fint vi synes ikke rigtig der gives nogen saglige argumenter imod at hæve aldersgrænsen til femten år når man samtidig kigger på de argumenter som

vi bliver også oplyst om at aldersgrænsen for videoafhøring i finland sverige og island er femten år og i norge seksten år og det kunne da give anledning til noget eftertanke og måske også til at vi indhentede nogle erfaringer hvad er så erfaringerne fra disse lande med en højere aldersgrænse end den vi har i danmark

støttede ønsket fra grønland i den her sag det lyder ikke som om der umiddelbart er flertal for det det lyder også som om der er en lille smule bevægelse

vi vil da meget gerne skubbe lidt mere på

det angår men det ændrer selvfølgelig ikke på at vi er

positive over for lovforslaget som sådan da der jo alt i alt er tale om forbedringer

herre johan olsen i forhold til lovforslaget her vi er af den opfattelse at vi skal prøve at sørge for at der er overensstemmelse imellem hvad det er

så vi får lavet de lovforslag der passer til de grønlandske forhold og det er grønlænderne jo alt andet lige væsentlig bedre til at vurdere end vi er her men vi hjælper selvfølgelig gerne og

til det som andre ordførere også har været inde på nemlig aldersgrænsen i forhold til videoafhøring af børn

lige for nylig er kommet en henvendelse om

man ikke med det samme kan sørge for at aldersgrænsen bliver sat op når vi nu alligevel arbejder med lovgivningen i forhold til den grønlandske retspleje

hvis vi ændrer aldersgrænsen sker det samtidig både i grønland

vi har ens regler det har jeg fuld forståelse for det synes jeg faktisk ikke at jeg vil gøre indsigelser imod men blot benytte lejligheden til

ministeren til at man så lidt hurtigt får overstået de her overvejelser

det er jo ikke mange kryptiske ting man skal ind i i det udvalgsarbejde det er faktisk ret elementært hvad man skal forholde sig til og det må man kunne gøre ganske hurtigt fra konservativ side vil vi bakke ministeren op når ministeren kommer med

om at vi sætter aldersgrænsen op men den tid den glæde

jeg synes det ville være rigtig godt at få sat den aldersgrænse op

en henvendelse fra fra børnerådet og fra rigshospitalet center

seksuelle overgreb som skrev til mig om den her problemstilling og som kvittering for det har jeg lavet et

forhøjer aldersgrænsen det håber jeg selvfølgelig vil betyde at vi i kommende

lave et lovforslag at som så i givet fald vil kunne tages

blot for at sige at den del af det er på vej i øvrigt

har lovforslaget været forelagt grønlands selvstyre til udtalelse selvstyrets udtalelse og

bemærkninger er sendt til grønlandsudvalget

jeg glæder mig nu til den kommende proces og til at lovforslaget kan træde

og jeg glæder mig som sagt også til at vi i fællesskab kan få fulgt op på den vigtige dagsorden der også handler

kræver det så en egentlig lovændring at hæve den aldersgrænse

i den her lov det vil ministeren så ikke af forskellige grunde men hvad er så den rent praktiske måde at gribe det an på hvis vi vil have sat aldersgrænsen i vejret

domstolene derfor synes jeg det er godt at vi på en

for at få de rammer på plads inden aldersgrænsen udvides det er i dag muligt at videoafhøre også større børn hvis der er særlige omstændigheder der

hensyn til den som er tiltalt